meddele at det af pernille bendixen under nummer en opførte spørgsmål til justitsministeren udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgeren jeg skal meddele at de under nummer fem nummer syv og nummer otte opførte spørgsmål til finansministeren af jesper petersen og

udgår af dagsordenen endelig skal jeg meddele at det af christian rabjerg madsen under nummer fjorten opførte spørgsmål til udlændinge og integrationsministeren

vi så desværre tidligere på måneden hvilke tragiske konsekvenser det kan have når man sejler vildt og vanvittigt på vandscooter som følge af den stigende brug af havnen til rekreative formål har københavns politi og andre politikredse besluttet at intensivere indsatsen i havneområderne og være mere synligt til stede i havnen københavns politi var således også til stede i havnen den dag

ulykken skete desværre forhindrede det ikke ulykken en af udfordringerne for politiindsatsen

pågribe dem der overtræder reglerne på vand

vandscooter kan man meget hurtigt komme ud på åbent hav hvor det er særdeles vanskeligt at bringe et fartøj som forsøger at undvige til standsning jeg kommer netop fra et møde med københavns overborgmester frank jensen ledelsen i by havn og politiet hvor vi drøftede hvilke tiltag der er brug for så vi gør hvad vi kan for at undgå flere forfærdelige

og skal kunne identificeres ved hjælp af et tydeligt nummer en slags nummerplade for vandscootere

om man vil det vil give politiet en markant forbedret mulighed for at identificere førere af vandscootere og efterfølgende straffe dem for deres lovovertrædelser samtidig

se på om der er behov for at straffe overtræderne hårdere for eksempel ved at

beslaglægge og konfiskere vandscootere fra førere som gentagne gange eller ved vanvittig sejlads har forbrudt sig mod reglerne og herudover kigger vi også på hvordan vi kan indrette havneområderne for eksempel ved at opsætte videoovervågning for at forbedre sikkerheden i havne det er nogle af de forslag vi arbejder med i den kommende tid vil vi arbejde videre og

havnen og til politiet for at få hjælp men det er rigtig rigtig svært vi må

ting som det her sker

det kan ske hver eneste dag de sejler op til ti gange hurtigere end de må og de sejler slalom det vil sige

overtræder det er også søfartsreglerne og

i havnen er der opsat en fartmåler ved langebro hvor der står

der og det hører jo ikke nogen steder hjemme når de så sejler

hurtigt finde ud af havnen er

rigtig mange kilometer lang jeg kan ikke huske nøjagtig hvor lang men det tager faktisk tre kvarter at sejle fra den ene ende til den anden med lovlig hastighed

et andet problem som masser af vidner gennem årene også

politiet for de sejler bare ned i sydhavnen og

kan komme igennem og der er

fri passage for vandscootere kajakker kanoer og mindre både

ad politiet når de smutter den vej

mig har

hilser jeg meget velkommen vi ved også at det er helt forbudt at sejle med jetski og vandscooter i københavns havn og straffen for vanvidssejlads er faktisk op til otte års fængsel efter straffelovens § to hundrede og to og halvtreds en strafferamme på op til otte år burde i sig selv være nok til at motivere folk til at finde et andet sted at sejle på vandscooter for på vandscooterbaner og kapsejladsbaner rundtomkring i landet er ministeren enig i at folks sikkerhed er det vigtigste og at det derfor er nødvendigt med øget optimeret kontrol måske også langt ud over

slags nummerpladesystem altså et lignende identifikationssystem det tror jeg kunne være med til det jeg tror også at højere bøder og muligheden for at vi kan konfiskere vandscooteren

konsekvenser når en arbejdsgiver ikke har styr på hvordan man opbevarer fortrolige personoplysninger om sine medarbejdere

bøde eller fængsel i op til fire måneder

har de ansatte som det her går ud over mulighed for at klage til datatilsynet datatilsynet har endvidere mulighed for at

da datatilsynet er en uafhængig tilsynsmyndighed

har jeg ikke som minister mulighed for at sige til datatilsynet at de skal tage sagen op og

sagen skal være men jeg synes jo at den her sag viser at man

med den nye databeskyttelsesforordning som

får virkning om cirka en år er

der udsigt til yderligere skærpelse af sanktionsniveauet

af sanktionsniveauet for overtrædelse af persondatalovgivningen det bliver markant højere bøder for for virksomhederne

bliver en virksomhed som som utilsigtet har haft sikkerhedsbrist forpligtet til at anmelde bristen til

sige at jeg har en klar forventning om at man som virksomhed opfører sig ansvarligt når man behandler personoplysninger om sine ansatte

ifølge ekstra bladet tale om hele syv hundrede chaufførers

dokumenter der ligger derude og flyder det skulle være noget i retning af fem hundrede forskellige filer som ligger

som ministeren også refererer til men kan ministeren måske løfte lidt mere af sløret for

sket en politianmeldelse og er politiet inde i sagen i

som der har været på det her område selv om ministeren ikke har direkte

indsats

haft lejlighed til at få en orientering om hvad der sker på området

når der er et sådant kaos og en så lemfældig og uprofessionel omgang med

få sidste nyt

de her syv hundrede chauffører derude og føle sig forulempet så ved de nu hvad de skal gøre men har ministeren ikke haft lejlighed til at spørge ind til det her for det er alligevel

en voldsom sag altså med hele syv hundrede chaufførers

følsomme dokumenter der ligger derude har ministeren ikke inden den her besvarelse prøvet at indhente informationer

jo ikke være sådan at fordi der er nogle borgere der ikke reagerer på

over for unge også unge helt ned til tolv år de skal mærke konsekvens når de begår kriminalitet

vi gør noget det drøftede vi også i sidste uge i

også det står klart i hvert fald for mig at regeringen og df har mange af de samme mål

om at undgå at unge mennesker havner i en kriminel løbebane og bliver hårdkogte kriminelle som jeg også henviste

til en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet derfor kommer jeg ikke i dag til at udtale mig om enkeltelementer og det ved jeg at spørgeren ufattelig gerne vil have mig til men jeg håber så at jeg kan trøste eller lindre smerten for spørgeren ved at sige at jeg tror at når vi kommer med

på meget lange stræk

der fra tid til anden omtales som blå blok

må man sige meget konkrete modeller der

som jo også meget klart skitserede hvad det var en enig blå blok faktisk gik til valg på for det her skete umiddelbart inden

sidste folketingsvalg hvor vi efterfølgende fik et flertal vi har halvfems mandater og vi kan gøre det der skal gøres vi kan gennemføre den politik som vælgerne er blevet stillet i udsigt og det er jo også derfor vi i høj grad er utålmodige altså vi har ladet os besnakke i to år med sniksnak

af den tidligere justitsminister og nu også af den nuværende justitsminister vi har altså ventet i to år på trods af at vi har halvfems mandater til at indføre det system som vi jo inden valget var enige om

det rigtige det var det system der virkede og det var det system vi kunne være enige om

vil bare appellere til at vi meget meget hurtig kommer i mål med det her det er hjerteblod at vi får rettet op på

får færre ofre og så de heller ikke skal spilde hele deres liv i et voksenfængsel

dertil men jeg vil egentlig vende tilbage til mit oprindelige spørgsmål for ministeren var

nu skal vi så til at omsætte det til noget operativt

være forskellige måder at gøre på

at gøre det på jeg håber vi holder fokus på at vi får

det var det der gik igen i beslutningsforslaget det er noget man kan måles og vejes på så kan vi altid tage effektdiskussionen hen ad vejen men det her er meget måleligt så lad mig spørge på en anden måde kommer der en egentlig ungdomsdomstol a la det der var lagt op til i kronikken

der er nogle rødder som man ikke når med det system vi har nu

som kommer fra et sted hvor danske normer love og regler er sat ud af kraft

anderledes end ottende gang man begår noget for vi har alle sammen en interesse i at unge mennesker skal have et godt liv og hvis unge mennesker skal have

være konsekvens fra dag et i stedet for at en masse voksne i misforstået godhed er ligeglade og lukker øjnene så

interesse og også nogen overraskelse

beroliget så i hvert fald mindre bekymret da jeg

deres underleverandørers ansatte er på overenskomst og dermed ikke på det udgangspunkt som var i starten af artiklen

resultatet af den overenskomstforhandling som jeg går ud fra

arbejdsmarkedets parter inklusive de dele

så umiddelbart vil jeg sige at vi som ejer er interesseret i at sas har konkurrencedygtige vilkår

artiklen jeg går ud fra at de

en kombination af et højt omkostningsniveau en stor gæld

set tre rigtig dårlige ting at have i kombination

komfort undervejs derfor tror jeg vi skal se sas arbejde videre på

jeg ikke lige forventet men jeg synes nu godt at

tænkt sig at spille ud med de vilkår som de gør her så må man som ejer sige

se her at en af piloterne bliver citeret og han siger jeg bliver sindssygt provokeret af det de forhold som der spilles ud med er horrible det er et principielt spørgsmål for mig

og for mig viser det at sas er ligeglade det der med at sas kunne være ligeglade

hvor man som ejer herunder finansministeren kunne slå i bordet og sige

den danske stat har ikke at gøre med et firma der udviser en arbejdsgiveradfærd hvor man arbejder sammen med underentreprenører eller underleverandører

forhandlinger men hvad i alverden er meningen med at man

spiller ud med et forslag til en aftale som ligger så langt væk fra enhver form for

at få sas til at mene at deres underleverandører skal arbejde efter overenskomsten

direkte i den selv samme artikel som der blev spurgt til at de forventer at der kommer overenskomster på området også med det her selskab og dermed at de lønvilkår som er beskrevet i artiklen ikke vil være gældende når sas begynder at bruge de

at man overhovedet skal læse sådan et udkast til en aftale det er da rigtigt at det ikke

som aftalen ender med men hvad er dog ideen med

ikke tilbyde det her taler vi vel at mærke om pilotlønninger på mellem

både er repræsentant som ejer af sas men også

ikke som politiker blande mig i hvordan man fører overenskomstforhandlinger det overlader jeg til arbejdsmarkedets parter

bakker jeg fuldt ud op om at sas gør men jeg forventer så til gengæld at sas gør det på rimelige vilkår og at de fortsætter med at tilstræbe at deres underleverandører selvfølgelig skal have en overenskomst det forventer

skibe og både til at kontrollere for eksempel vandscootere i havne og på havet men det er politiet der skal anmode de førnævnte om almindelig hjælp og som derfor også skal betale regningen for farvandsovervågningen mener ministeren at det er en hensigtsmæssig

dækker det meget godt og man kan undre sig over hvad de mennesker tænker på når de

opgaven med at holde

er jo en politiopgave og det er hvad enten det foregår til lands eller

også når det handler om havne den altovervejende hovedregel er at løsningen af politimæssige opgaver skal foretages af politiets personale og med materiel som politiet råder over i særlige situationer kan politiet få bistand til opgaveløsningen af andre myndigheder for eksempel forsvaret

herunder så også hjemmeværnet de særlige situationer er hvor det enten er

en hensigtsmæssig følge af den virksomhed som det militære forsvar i øvrigt udfører eller

ressourcer på det pågældende område ikke er tilstrækkelige og ikke er lige så egnede som forsvarets ressourcer i de tilfælde hvor politiet måtte ønske at gennemføre en indsats til søs mod eksempelvis vandscootere der sejler vanvidssejlads råder forsvaret og hjemmeværnet over fartøjer som er egnede til at hjælpe politiet og jeg er jo som forsvarsminister glad for at forsvaret og hjemmeværnet kan hjælpe politiet når der er behov for det og det er mit indtryk at ønsker om assistance imødekommes

jeg kan forstå på justitsministeren der jo tidligere i dag har afholdt møde med en række interessenter at der nu sættes effektivt ind over for

en ledig politibetjent til opgaven det er også en fejlkonstruktion at det er politiet der skal betale regningen hvis søværnet træder til fordi mangel på penge i

at der ikke bliver kontrolleret tilstrækkeligt

det kan jo ikke være rigtigt at søværnets

rundtomkring i landet ikke samtidig kan kigge på hvad der er af lovovertrædelser på vandet da de alligevel er til stede døgnet rundt og assisterer nødstedte på vandet

jeg har i øvrigt svært ved forstå forsvarsministerens argumenter for det er jo netop forsvarsministeren der kan sikre at søværnet får beføjelser til at eftersætte folk der sejler for hurtigt eller er spirituspåvirkede der står jo

opgaver og organisation i § 15 forsvarsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om forsvarets udøvelse af politimyndighed til søs

ikke tale om kompliceret jura det vil sige at hvis ministeren rent faktisk ønskede at øge kontrollen i de danske havne og farvande så der reelt var en chance

for at de her vilde unge mennesker kunne blive fanget

at søværnet og marinehjemmeværnet får de øgede beføjelser til at

synes ministeren selv at kontrollen er nok som tingene er i dag hvor det alene er politiet der med få ressourcer skal løse

og finde den mest velegnede rådige kapacitet til at hjælpe politiet så når politiet har brug for at kontrollere vandscootere

forsvaret og hjemmeværnet altså efter anmodning støtte de polititjenestemænd der skal løse opgaven det kan ske med små og hurtige fartøjer som er velegnede til opgaven og der er lavet aftaler om hvornår og hvordan merudgifter forbundet med forsvarets støtte til politiet dækkes så man kan foretage en eventuel

det understøtter en effektiv konkurrence

i sidste ende med til at sikre at opgaverne bliver løst bedst muligt det var også et vigtigt fokus da vi lavede udbudsloven den indeholder flere konkrete tiltag der har givet

bedre mulighed for at deltage i udbudsprocessen

princippet hvor det offentlige forpligtes til at tage stilling til om en kontrakt kan opdeles i mindre kontrakter

bedre kan byde ind på hvis kontrakten ikke opdeles

offentligt tilgængeligt det skal sikre at det offentlige får tænkt sig grundigt om

det er vigtigt her at understrege at princippet skal bruges derfor har vi også allerede sat en evaluering i gang for at

det bliver brugt vi har foretaget en stikprøveundersøgelse af hvordan princippet bruges og derfor kommer jeg nu med helt nye og

andelen af udbud som er opdelt i delkontrakter ser ud til at være forøget efter udbudsloven trådte

forbrugerstyrelsen har foretaget viser at cirka to og tyve procent af udbuddene er opdelt i delkontrakter når man så kigger på data for femten viser de at tallet dengang var femten procent så det vil sige at

mere konkurrence og at flere

tusind og femten er opgjort for flere udbud men det tyder altså på at

er en forholdsvis stor andel som ikke har anført en forklaring i udbudsmaterialet og det skal vi selvfølgelig

det er utilfredsstillende og det skal der følges op på

gå videre med at få fastlagt hvordan der skal følges op så vi sikrer at reglerne overholdes for de skal overholdes så

til nogle af de her små og mellemstore fødevareproducenter

særlig i vores landdistrikter

hel underskov af spændende virksomheder som laver nye produkter som som danskerne faktisk gerne vil vil købe

tit i nogle store udbud hvor man både skal levere

pålæg fisk og

en lille slagter eller mindre slagter

levere alt muligt andet end lige præcis det produkt han eller hun laver så de har

at de her delkontrakter på fødevareområdet

at der lige har været et udbud på over en milliard

og mellemstore fødevarevirksomheder men det gør måske også at vi ikke får tilstrækkelig konkurrence

mest for pengene derfor vil jeg høre ministeren om

lidt efter i sømmene og og agere

der er flere udbud nu end før

opdelt i delkontrakter det tyder i hvert fald på

bedre mulighed for at være med der er indført et loft for det krav som en ordregiver

også lavet enklere regler for de helt små indkøb

fødevaredanmark og så tage de her konkrete eksempler

lavet delkontrakter det kan jo også være at at ministerens embedsapparat har truffet et rigtigt valg så vil ministeren tage et møde med dem og få

det er regeringens mål at sænke skatter og afgifter så det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed i danmark det vil komme os alle sammen til gavn det er regeringens ambition at fremme investeringer og risikovillighed gode investeringsvilkår er en forudsætning for at virksomheder kan skabe ny vækst og sikre gode arbejdspladser i danmark

investeringer og der kigger vi hele tiden på hvordan vi får bedst mulige

vækststrategi som vil lempe skatter og afgifter for virksomhederne

sigtet med det vækstudspil er jo blandt andet at øge virksomhedernes investeringer lempe skatten for iværksættere give små og nystartede virksomheder bedre adgang til risikovillig kapital styrke aktiekulturen med videre det skal medvirke til at indfri regeringens målsætning om at øge væksten kapitalskat er jo et vidt begreb det er beskatning af aktieindkomst det kan være en aktiesparekonto som lo selv er meget positive over for

beskatning af personlig kapitalindkomst med videre men det er for eksempel også et fou fradrag og fradrag for lønudgifter som for

socialdemokratiet har foreslået i vækstudspil derfor er vi enige med

er det også vigtigt at vi hurtigst muligt søger hen over midten i dansk politik og sørger for at vi på tværs af partiskel får indgået en aftale

os frem til en aftale om nogle gode vækstvilkår for danske virksomheder hvor der i særdeleshed skal være fokus på at vi skal fremme investeringerne i virksomhederne i ny teknologi i nyt udstyr sådan at det kan være med til at fremme produktiviteten og dermed konkurrencefordelene for de danske virksomheder

at sikre arbejdspladser og tjene gode penge til

selv har spillet ud med et udspil det

at vi hurtigst muligt gerne vil til forhandlingsbordet sådan at vi kan få lavet nogle løsninger

i virkeligheden ude hos virksomhederne derfor ser vi jo meget frem til at

at der er mange forskellige ting

særlig gunstige i forhold til at øge produktiviteten og investeringerne

er andre ting der er langt bedre at røre ved derfor har vi i

nålestiksoperation i forhold til

vigtigt for små virksomheder og mellemstore virksomheder og de helt store virksomheder

se på de de forslag som vi har lagt frem

en konservativ mærkesag eller er det generelt for

og vi har også et efterslæb med hensyn til investeringer i virksomhederne den måde man får investeringer nok og øget

at kigge på hvordan vi gør det mere attraktivt at investere i produktivitetsforbedringer vil sige innovation det handler også om forskningsudgifter men det handler også om at sænke skatter og afgifter generelt

for virksomhederne specielt også kapitalbeskatningen

investeringerne flyder hen så derfor kommer vi

nogle interessante forslag som vi meget gerne

lempet skatten for iværksættere

bedre adgang til risikovillig kapital vi skal have styrket aktiekulturen med videre

at tilfredsstille de små og mellemstore virksomheder de

er behov for at få investeret sådan at man kan få øget produktiviteten det er vigtigt for os alle sammen det er vigtigt for at vi kan

at det vigtigste for en kommune er at få løst kommunens opgaver bedst og mest effektivt

det i nogle tilfælde betyder at opgaver der har været udliciteret hjemtages og hvordan mener ministeren at et fast måltal for udlicitering af opgaver flugter med kommunens mulighed for at tilrettelægge andelen af opgaver der løses kommunalt og af private aktører

den bedste kvalitet og den bedste pris til gavn for borgeren

det er derfor at vi har sagt at der skal konkurrenceudsættes noget mere

konkurrence om tingene for at sørge for at levere en service på et ordentligt niveau

for færrest mulige penge til gavn for borgerne når de

er skatteydere

det er jo simpelt hen sådan

testet hvad prisen er i forhold til kvaliteten

hjemtage ja det kan være klogt

hvor man har fundet ud af at kommunen kunne klare det bedre end de private det kan selvfølgelig ske men det skal jo ske efter at man har testet markedet og dermed ved at man har fået det til den bedst mulige pris det er det konkurrenceudsættelse kan og det er derfor at regeringen arbejder for

lave den dårligste og den dyreste service for borgerne

set på at alle der stiller op til et byrådsvalg og bliver valgt har en intention om at give den bedste og billigste service til borgerne

har jeg læst at ministeren blandt andet til altinget og di business har udtalt at der er ideologiske blokeringer for

kan ministeren nævne mig et par eksempler på kommuner hvor der er en ideologisk blokering

det har jeg en meget lille svaghed for så kan man vælge at tage det som er regeringens politik

jeg som økonomi og indenrigsminister står på mål for nemlig at der er en konkurrenceudsættelse hvor både offentlige og private aktører

renset for ideologi men sørger for bedst kvalitet

laveste priser til gavn for borgerne det var pointen med

er det for områder ministeren forventer at vi skal konkurrenceudsætte ude i kommunerne som ikke i dag bliver konkurrenceudsat af de byråd

set vælger de bedste løsninger til den bedste pris om det så er kommunalt

løses af private så vil det give en meget større binding for byrådene i forbindelse med budgetlægningen for

skal lave nogle længerevarende kontrakter eksempelvis på på veje asfalt osv

en tiårig kontrakt så betyder det altså at man har bundet sig i ti år

meget meget mindre fleksibilitet i muligheden for at lægge budgetter i den kommune i de kommende år

fordi det netop er en uideologisk tilgang vi har

det offentlige og det private der kan byde ind med den bedste pris til glæde for borgerne jeg har faktisk utrolig svært ved at se

sagen viser jo desværre at vi har en gruppe af indvandrere

i danmark der har valgt at bo i danmark men

og det samfund som er bygget på et fundament af frihedsrettigheder

forældre der er så fanatiske at de udsætter deres egne børn

for både vold og frihedsberøvelse

og ubegribeligt udenrigsministeriet har pt kendskab til fem og tyve personer der opholder sig ufrivilligt i udlandet

etnisk ung havde i to tusind og seksten syv og fyrre henvendelser om netop genopdragelsesrejser

én for meget men det er altså også dybt dybt krænkende

det går ud over og det er dybt skadeligt genopdragelsesrejser er

unge der bliver sendt af sted både fysiske men også sociale problemer både

men genopdragelsesrejser er også et angreb på integrationen

de danske værdier det er altså absurd

unge der har taget danmark til sig med det værdisæt vi har her bliver straffet af deres forældre det er mig ubegribeligt

bare helt klart sige at vi vil tage alle tænkelige midler i brug for netop at forhindre den her slags

men det det undrer mig og jeg har nøjagtig den samme bekymring og undren

så vil jeg altså sige at forældre jo rent faktisk også hvis de tvinger deres børn på genopdragelsesrejse kan få op til to års fængsel

for eksempel i forhold til skole eller sociale myndigheder

det her uvæsen kan vi simpelt hen ikke tillade og da slet ikke i et land der netop er bygget på

for mig at grænsekontrollen sådan lige med det samme bliver ophævet og det gør jeg

styr på de ydre grænser til europa og så længe der ikke er styr på

er nødvendigt at vi har grænsekontrol her

et citat det her bliver den sidste forlængelse

det er altså sagt af en dimitris avramopoulos tror jeg

kommissionen et eller andet sted smerter

at der skal sidde en eller anden græker nede i bruxelles og bestemme om vi må have danske politibetjente stående på grænsen til tyskland altså det må godt nok være os selv der skal bestemme det det skal de ikke komme og

på den situation at der står et eu system

skal stoppe med at bestemme hvad i gør ved

jeres eget land der skal vi nok bestemme for

det var fuldstændig oprigtigt ment og nu skal i til at holde

eller vil man ligge under for en

at vi sådan lige ophæver grænsekontrollen i danmark og jeg sagde også til ham at vi lever i den virkelige verden

en eller anden juridisk fatamorgana verden vi lever i den virkelige verden og der må man altså tage hensyn til om der er styr på de ydre grænser og det er der ikke som det ser

til at sige at det var et juridisk fatamorgana

ikke lige huske om det var sådan det blev sagt men juridisk fatamorgana og

tilbage til den virkelige verden agtigt mener ministeren at schengen og den måde det har været håndteret på er udtryk for et

der er en meget

grænsesystem udadtil så bliver vi jo nødt til

alting det tror jeg står ret lysende klart

har været helt enig i hvordan svenskerne har forsøgt at

når det er sagt vil jeg også sige at

det er jo ikke mig der skal føre politik i sverige det skal svenskerne selv men derfor kan

bestemt også har haft et meget tæt samarbejde

i øresundsregionen der havde vi

synes jeg jo nogle konstruktive drøftelser om hvordan vi kunne kunne lette det nu

fjernet id kontrollen og det betyder da så at pendlerne har det nemmere så jeg

sådan at jeg ikke altid har været enig med svenskerne i den måde de fører deres udlændingepolitik på det tror jeg alle ved

indvandrerland

også indirekte bliver et transitland for

på island til en session og og den svenske statsminister

er opstået noget furore for der var var altså ikke ret stor forståelse for at man har

så fejlslagen en indvandringspolitik

vise dokumentation for hvem hvem de

en i mine øjne

på den den frygtelige udvikling der er i

krigslignende tilstande og det ligger kun lige ovre på den anden side når man så samtidig ved hvor hvor nemt det i grunden er at få asyl i sverige og dermed blive svensker og dermed

rejse frit i de andre lande så synes jeg det

af lad mig sige det helt firkantet vi skal jo ikke importere svenskernes problemer til danmark

ved med at føre en stram udlændingepolitik men jeg forstår også også godt det

bevægelighed dertil er der dog at sige at der

svensk statsborger men men jeg kan godt forstå

vi ligger så tæt på derfor kan vi meget nemt

her i danmark som som malmø er belemret med og

upræcis måde at opgøre arbejdstimer på hos atp bør gives en fornyet mulighed for at rette

informationer og dermed få udbetalt den bonus

og målretningen kom til udtryk ved at der ved indførelsen tilbage i to tusind og otte blev opstillet nogle ret skrappe betingelser for anvendelsen af ordningen det andet et indkomstkrav og krav om fuldtidsbeskæftigelse og en række skatteministre og beskæftigelsesministre har igennem årene modtaget mange henvendelser fra skuffede seniorer som har erfaret at de ikke opfyldte de her betingelser

de tidligere ministre ligesom jeg

sætte sig ind i den skuffelse det må være at miste et seniornedslag fordi man har tjent nogle få hundrede kroner for meget eller

for lidt det er fuldt forståeligt at kravene kan opleves som rigide og

det er uheldigt og ærgerligt at en ordning med så godt et formål på den måde ender med

opgørelsen af arbejdstid og kravet om fuldtidsbeskæftigelse opgørelsen af beskæftigelseskravet

sender oplysningerne til de relevante personer som herefter har tre måneder til at gøre indsigelse det gælder også hvis arbejdsgiveren har givet forkerte oplysninger til

er altså en mulighed for at få rettet eventuelle forkerte oplysninger

henvender sig til atp inden for tre måneder

for sen indsigelse det vil sige efter tre måneder vil genoptage opgørelsen af en beskæftigelsesgrad hvis der foreligger

som det er formuleret i spørgsmålet skulle have en upræcis måde at opgøre arbejdstimer på men det må dreje sig om tilfælde hvor den pågældende ikke har været opmærksom på den tre månedersfrist der gælder og hvor atps opgørelse ikke kan beregnes

specifik lovgivning med nogle specifikke krav men hvor der er mulighed for at være lidt mindre firkantet og imødekomme nogle borgere

at jeg har fået en henvendelse fra

at da der foreligger en opgørelse over de timer der er blevet arbejdet så er den

man arbejder efter nogle ugenormer og fjorten dagesnormer og der er en svingende arbejdstid

er arbejdet på fuld tid efter de krav der er men på grund af nogle specifikke normer hos atp

om hvor mange timer man godtgør for forskellige perioder

at når man så ikke er opmærksom på det og ikke

tre månedersfrist

borgere har rettet henvendelse til beskæftigelsesministeren

på en måde have regnet med at de her borgere

er at der er nogle der faktisk er kommet ind under ordningen og

lavet det arbejde der skulle til for at få det her nedslag

andre så kigger vi på om det er rimeligt hvis det ikke er rimeligt ser vi

det handler om at hvis man går ind i det rum så er den myndighed der skal stå for det

jo forpligtet til at behandle borgerne ens og

en måde hvor man kan tage et synes jeg rimeligt hensyn til nogle borgere som har gjort hvad de skulle

fordi man har nogle lidt bureaukratiske måder at opgøre tingene på det kan være praktisk for myndigheden der skal gøre

har jeg fuld forståelse for men hvor der

dækning derfor stiller vi for eksempel dækningskrav der forpligter selskaberne til at dække endnu flere mobilhuller

må også erkende at der altid vil være områder hvor det er særlig svært at få has på hullerne i områder med stejle skrænter eller tæt skov kan mobilsignalerne have svært ved at trænge helt frem sådan er fysikkens love desværre der kan også være naturbeskyttelseskrav der betyder at der ikke må opstilles master regeringen vil dog se nærmere på behovet for en modernisering og justering af skovloven så reglerne i praksis i højere grad afspejler ønskerne til samfundsudviklingen det vil i den forbindelse være naturligt at inddrage spørgsmålet om hvorvidt det kan gøres nemmere for teleselskaberne at få lov til at opstille mobilmaster eller mobilantenner i skovområder

hundrede og tolv opkald er der særlige forhold mobiltelefonen vil automatisk anvende andre selskabers net

dækker i området selv om ens eget net

tilfældigvis også så dårligt et gps signal

redderne ikke kan finde det sted hvor ulykken er sket

hjælperen derude står og ingenting

det synes jeg er skræmmende og jeg tænker bare at det her er nogle få eksempler men

mobilselskaberne om at de skal give en bedre dækning for at få de her frekvenser det synes vi er en effektiv måde at presse selskaberne på

i forbindelse med revisionen af

master men antenner og lignende

med til at sikre en bedre dækning

det kundegrundlag der skulle være derfor tænker jeg at der må være en lille smule tvang i det her

en mobiltelefon og så får man en sms hvor der står velkommen til sverige

det tyder bare på at signalet godt kan være der hvis sendemasten er

en bedre dækning det har vi prøvet at gøre en gang tidligere og det har også vist

en god effekt det er det er en måde at komme længere ud

er en mobilmast hvorimod at hvis man eksempelvis holder et stort marked nede

det helt overskyggende formål med reformen var at sætte en tyk tyk streg

at barnet altid skal være i centrum det indikerer navnet heldigvis

hvis man spørger mig synes jeg at det i høj grad er lykkedes

at få udbredt det tankesæt til kommunerne

også at vi er rigtig godt på vej det er mit klare indtryk at barnets reform men også de seneste reformer som overgrebspakken og forebyggelsespakken har medvirket til at løfte indsatsen for de udsatte børn og unge de har medvirket til øget fokus på området og til en bedre indsats for børnene

betyder det så at man ikke kan blive bedre

ned ude i kommunerne er en stor proces og det er en langvarig proces det

i mål endnu og at vi kommer til at følge den her sag også

sådan måde at ministeren ikke mener

havner sager inde på vores borde som ikke er

er seksten år og begynder at komme ind i voksenlivet så sikrer man

den støtte man sikrer den overgang og den udvikling der skal til for at den unge i sidste ende kommer til at stå på egne ben lykkes det så

med unge som havde nogenlunde samme fortælling

der er fejl og mangler i sagsbehandlingen og at man ikke har taget forebyggende initiativer

man ikke inden det sekstende år

der burde jo ligge en klokkeklar plan

har kendt børnene i systemet længe så der burde jo ligge en klokkeklar plan for hvad der skal ske med de børn

fremadrettet og hvordan man bedst muligt kan hjælpe dem men også hvordan man bedst muligt sikrer at børnene

bliver hørt og det er så den anden side af sagen vi

sikret at man får taget hånd om de unge

eksempler på at de overgange ikke er tilstrækkelig stærke

så derfor spørge ministeren om ministeren mener at der skal

overholder lovgivningen og ikke følger lovgivningen

regeringen sikre at man fremadrettet benytter de redskaber og sanktionsmuligheder der findes over for kommuner der ikke følger og overholder lovgivningen

det er jo kommunernes ansvar at sørge for at den unge får et tilbud som passer lige præcis til den unges situation og det er ikke godt nok hvis

der gælder den enkelte unge det kunne være stofmisbrug det kunne være hjemløshed det kunne være nedsat funktionsevne det kunne være mange ting når jeg hører om

dokumentaren er du mors lille dreng tænker jeg at det er vanvittig vigtigt at både vi politikere og fagpersonerne omkring de unge har fokus på

de unge i de tilbud som de har krav på og der er en række gode

arbejder med overgangen til voksenlivet og at arbejder tværgående

jeg vil nu tage en dialog med kl om der er noget vi i fællesskab kan gøre for at udbrede de gode eksempler

at vi alle sammen har interesse i at det her lykkes vi har interesse i at at den unge får

det bliver langt dyrere hvis man altså ikke etablerer den rette indsats fra starten

er et spørgsmål om at tænke på tværs af forvaltninger og siloer og blive klar over

i den ene forvaltning kommer det altså virkelig til at koste kommunen i den anden forvaltning og derfor må man altså gå på tværs og simpelt hen sammentænke at den unge støttes i overgangen fra ungdomslivet

er blevet svigtet igennem deres opvækst fordi man ikke

derfor vil jeg spørge ministeren om hvordan ministeren mener

overgang for anbragte børn hvornår

sektorer skal med indover og hvordan sikrer man den helhedsorienterede indsats netop anbragte børn vi ved

mange anbragte børn har forsøgt at

tage livet at sig selv så derfor skal vi jo styrke den her indsats

ikke vil gå ned i vederlag ja så kan den risikere

sker et sammenbrud i anbringelsen hvordan vil ministeren så sikre

set arbejder fornuftigt med vederlagsmodellerne

være familie og have nogle stabile familiemæssige relationer men at der også

som har nogle kompetencer det har vi jo i dag i de typer der er

artikel på altingetdk ved ikke om ministeren har læst den men

proces når der skal ansættes i den biskopstilling deres kirker henhører under og hvad kan ministeren oplyse om mulighederne for at imødekomme dette relevante

mellem danmark og det danske mindretal det havde både spørgeren og jeg jo

ved kirkedagen i sydslesvig hvor der var rigtig stor sympati for ønsket om indflydelse på bispevalget når det måtte finde sted det er faktisk som udgangspunkt en sympati som jeg deler og som jeg også tror at spørgeren deler men spørgsmålet

er bare ikke helt så enkelt at besvare som det måske kunne lyde til

første gang vi har det her spørgsmål oppe danske sømands og udlandskirker det som hedder

og de er ifølge egne vedtægter en privat kirkelig organisation som er tilsluttet folkekirken

til to og tyve præstestillinger i sydslesvig og det afspejler

de danskere som af historiske grunde bor syd for grænsen præsterne i sydslesvig er siden to tusind og ti blevet anerkendt som præster i folkekirken og derfor

er de under det som hedder gejstligt tilsyn af en biskop

har altså ansættelsesretlige beføjelser over for præsterne så den demokratiske tradition i den danske folkekirke hvor menighedsråd og præster vælger hvem der skal være biskop i deres stift hænger altså netop sammen med biskoppens særlige beføjelser

i danmark har biskoppen altså både et gejstligt og et almindeligt legalitetstilsyn med stiftets præster biskoppen fører også tilsyn med menighedsrådenes funktioner og varetager gennem stiftsøvrigheden en del af tilsynet med menighedsrådenes økonomiske forvaltning biskoppen har i dag sådan som situationen er

i forhold til præster og menigheder under dansk kirke i sydslesvig så situationen er

lidt anderledes dernede

tror jeg at stemmeret ved bispevalget må kombineres hvis vi skal gennemføre det

kirke i sydslesvig og drøftelsen i forhold til

men også en drøftelse af rækkevidden af både rettigheder og pligter det synes jeg vi skal tage initiativ til dels vil jeg diskutere det med de parter jeg her har nævnt men jeg vil også meget gerne drøfte det med kirkeudvalget hvis man har en interesse

forhåbentlig har rigtig mange år og som de også er meget glade for

er meget godt at få drøftet nogle af de her ting

taleretten eller medvirken ved

er det dilemma jeg ønsker at rejse over for

have nogen dialoger på forhånd og i meget god tid

institutioner i danmark herunder til biskoppen i haderslev det kunne jo principielt set

er af jura i det men også der er af andre muligheder

følger det folkelige spor så man har

oplevelse af at blive hørt og en

oplevelse af reelt også at høre

det jeg prøver at opfordre til er at vi så som folketing er med til

medlemsindflydelsen og medlemsdialogen i folkekirken nord og syd for grænsen lidt større må jeg forstå ministeren

med virkning fra den fjerde maj frafaldet krav om id kontrol for passagerer som rejser ind i sverige togene skal dermed ikke længere gøre et langt ophold i københavns lufthavn det vil skabe et bedre flow for togene i retning mod kastrup og det vil også kunne mærkes på kystbanen selve grænsekontrollen er ikke afskaffet men den foregår i sverige desuden drøfter vi i øjeblikket mulighederne for en praktisk og organisatorisk forenkling af trafikken over øresund med den svenske trafikkøber skånetrafiken princippet for drøftelserne er at dele den nuværende øresundstrafik op i strækningen mellem malmø og østerport

sverige får ansvaret for øresundstrafikken til og fra københavn mens kystbanen mellem københavn og helsingør bliver et rent dansk anliggende det vil medføre at kystbanen kan afkobles fra den svenske trafik denne sammenbinding har hidtil været medvirkende til dårlig punktlighed adskillelsen af trafikken kan i praksis først gennemføres fuldt ud fra omkring år to tusind og to og tyve hvor elektrificeringsprogrammet gør det muligt at køre alle kystbanens tog til og fra andre stationer på sjælland på det tidspunkt vil kystbanen kunne undgå alle svenske påvirkninger

i fremtiden vil forsinkelser fra sjællandske tog så få indflydelse på kystbanen men de har typisk en bedre punktlighed

at forbedre rettidigheden

og sidste sommers arbejder på

tidsrammen og tidsplanen der er lagt for det her sporopbygningsprogram

pendlere oplever ekstra unødig tid som følge af ekstra

og det kan jeg ikke garantere imod men jeg vil da anspore alle medarbejdere i banedanmark til at gøre sig den største umage

er rigtig godt at gribe det an på den måde jeg hører så ministeren sige at man

ministeren blive sådan lidt mere konkret og gå lidt mere til biddet

på kystbanen ville man kunne opnå en forbedring

af regelmæssigheden hvis man for eksempel kørte med færre tog som til gengæld var længere men det forstår jeg på folk langs kystbanen

du kan fortælle at jeg i de sidste otte dage har brugt kystbanen både morgen og eftermiddag og har oplevet forsinkelser i begge retninger det er alle tog jeg har taget på den strækning uden undtagelser og forsinkelserne har varet mellem ti minutter og

det forhold at vi ikke kan køre kystbanen uden at den er sammenkoblet med et svensk fjerntog gør at alle de forsinkelser der er på den lange svenske strækning smitter af på den danske strækning på kystbanen og det er en rigtig dårlig måde at organisere tingene på men vi kan ikke gøre anderledes sådan som de fysiske forhold er i dag de fysiske forhold bliver bedre fra to tusind og to og tyve og så kan vi begynde at gøre det bedre men det er mange års politiske beslutninger om hvordan man indretter dansk jernbane fysisk der er årsag til at togene kører

øjensynlig ansat under fuldstændig uacceptable vilkår og det er sagt i fuld respekt for den danske model det

ministeren gennem staten er medejer af sas med fjorten procent og derfor med god grund skal tage stilling til er en arbejdsgiveradfærd som man kan stå inde for jeg mener bare at hvis man leverer så ringe forhold at

og firmaet selv indregner at man har en forventning om at piloterne derudover skal tjene halvtreds procent af deres senere indtjening på akkord

bare konstatere at her har vi en cocktail en meget farlig cocktail 1 en nyuddannet pilot som på det tidspunkt i livet sandsynligvis står over

ville etablere sig 2 et styk kummerlig kontrakt med en begyndelsesløn på trettentusind kroner og 3 en akkordaftale der lægger op til at man kommer til arbejde meget mere enten som pilot i firmaet hvor man decideret har en akkordaftale

model for den kan man så sidde fromt og tænke på mens man har retning mod jordoverfladen fordi

at det ligger så langt fra de vilkår der ellers er i branchen at hvis man alligevel lægger en arbejdskontrakt frem der i den grad opfordrer til at

arbejder meget enten ved siden af eller i den rene akkordaftale ved at flyve rigtig meget hvor man regner med at halvtreds procent af lønnen skal være noget

så sætter man jo flysikkerheden på spil uanset en from henvisning til at det burde

ændret jeg har ikke hørt forslag fra sf om at man skal ændre reglerne for flyve og hviletid det sf nu taler om er nogle lønspørgsmål det kan være en fagforeningskamp det kan være et spørgsmål mellem arbejdstager og arbejdsgiver men lønforholdene ændrer ikke på reglerne for flyve og hviletid som tager hånd om de sikkerhedsproblematikker der er

oveni skal tjenes ved at man flyver rigtig meget kan man så nøjes med

opfordrer til ekstraarbejde og dermed følgende træthed

hen tyer til private selskaber for at få hjælp i

håndteret de her sager i stedet for er der så private selskaber der lukrerer på det de hjælper borgerne

positivt men de tager altså også

fem og tyve procent i nogle tilfælde halvtreds procent af den erstatning passagererne får hvis de får en erstatning for at håndtere det her og det burde kunne gøres anderledes

er jeg rigtig glad for at ministeren tilkendegiver noget aktion på det her område for det

en helt anderledes god retsstilling på det her område

det ikke virker vil ministeren så være med til sammen med de øvrige eu lande at

gør opmærksom på det her og vil ministeren gøre mere ud af at trafikstyrelsen informerer passagererne om

hjælp de kan få og er der yderligere tiltag end det ministeren har gjort opmærksom på allerede nu for at sikre passagerernes

det er uacceptabelt at flyselskaberne

snyder passagererne ved ikke at levere det som kunderne har betalt for nemlig afgang til en bestemt tid og ankomst til en bestemt tid

skal betale en form for kompensation det fungerer så ikke så godt i øjeblikket når der kommer så mange sager ved byretten

sige at der er gjort en ting

for lang ventetid i styrelsens behandling af de her klager

skiltning i lufthavnene og måske på flyselskabernes hjemmesider altså forpligte dem til at oplyse

og få hjælp til at håndtere din sag vil ministeren gå ind for den form for mere tydelig tilkendegivelse

af sig selv yder hjælpen så vi ikke skal til at

information ikke er spredt godt nok derude og at det i stedet er nogle private

der har kontakten til kunderne via deres information og bilder kunderne ind at det er nødvendigt med en omstændelig proces via byretten

byretsvejen via de der private advokater og en underinformation

styrelsesvejen via noget som

på hvilke rettigheder de har alene det at vi

perronhøjde adgangsveje belysning trafikinformation og ledelinjer det er derfor meget vidtgående at skabe tilgængelighed for alle borgere og som fru karen j klint kan forestille sig også forbundet med meget høje udgifter dette sagt så er svaret som udgangspunkt ja det er målet der kigges på mulighederne for at øge tilgængeligheden på de danske togstationer og det overordnede mål er at tilgængeligheden øges over hele landet dette sker imidlertid ikke fra den ene dag til den anden men måske skridt for skridt således har regeringen og dansk folkeparti netop udmøntet halvtreds million kroner til tilgængelighed på de danske togstationer netop for at få forbedret tilgængeligheden

elektrificeringen af strækningen og banedanmark har allerede indtænkt øget tilgængelighed i forbindelse med elektrificeringen den mest hensigtsmæssige udformning af tilgængelighed på børkop

en konkret vurdering og et fagligt oplæg som banedanmark er ansvarlig for jeg forventer således at de vil komme med det bedste forslag både hvad gælder teknik og økonomi endelig vil jeg bemærke at såfremt fru karen

klint ønsker en mere detaljeret og teknisk beskrivelse af de planlagte ændringer på børkop station er hun meget velkommen til at stille

er en meget kort strækning skal man faktisk til fredericia

skifte dernede for at kunne komme med toget til vejle og den modsatte vej hjem

løsningen med to elevatortårne på trappen

få en niveaufri adgang til den ene perron

bruge den anden parkeringsplads ved stationen og dermed er der kun behov for øget tilgængelig på den modsatte side

en kop stationskaffe til ministeren hvis han vil komme på besigtigelse det er der nogle af forgængerne der har

i lokalområdet for der kører jo borgermøder nu

af den undersøgelse der ligger men jeg hører det lidt som en håndsrækning

til at ministeren ikke er imod at der bliver set på andre alternativer end dem der lige ligger i

skal forelægges aftaleparterne og jeg ved jo at mit eget parti i hvert fald er

det har haltet lidt synes jeg nok og

havde en ambition om at lægge en plan frem for

udsatte boligområder blandt andet fysiske forandringer

noget man havde en ambition om længere men i det mindste synes jeg dog det var rimeligt at vi fik forelagt det her sådan som det står i aftalen

ministerens parti og ministerens regering jo også har tilsluttet sig

rundt i det her men jeg synes nu alligevel at boligområdet fortjener

forhandlingen om den her aftale som skulle have været i efteråret

men jeg ser frem til at ministeren gør noget

det er også tilfældet i dag så jeg kan nok give et bedre svar hvis jeg lige kommer hjem og kigger lidt i papirerne

man ikke har levet op til aftalen og sendt det opdaterede katalog ud

til forsøgsprojekter inden for to temaer som den daværende udlændinge integrations og boligminister udmeldte det drejede sig dels om temaet effektivisering af ejendomsdriften dels temaet bæredygtige almene bebyggelser herudover er der anvendt midler på målrettede projekter som er iværksat på ministeriets initiativ det drejer sig for eksempel om udvikling af et digitalt projektgranskningsmodul værktøjskasse til indbrudsforebyggelse og udvikling af et mobilt udekøkken til brug i den almene sektor og endelig er der anvendt en mindre del af bevillingen på formidling af forsøgsresultater det er min vurdering at midlerne er tildelt i overensstemmelse med bevillingens formål en række af projekterne er endnu ikke afsluttet og det kan derfor endnu ikke vurderes i hvilken udstrækning de kommer til at bidrage til udviklingen af

jo ikke står i aftalen her mener ministeren

er brugt hensigtsmæssigt når de ikke er brugt på de emner som er beskrevet

det kan være jeg tager fejl her jeg vil dog alligevel give ministeren

man tænker kreativt men jeg kan godt se

hvis der skulle være problemer der

forslagsstilleren i salen

ordet til udlændinge og integrationsministeren

af bemærkningerne til beslutningsforslaget

større risiko for at integrationen ikke får fat hvis man står uden for arbejdsmarkedet er dårlig uddannet og ikke får tilegnet sig det danske sprog jeg kunne simpelt hen ikke være mere enig

borgernære service det er en service som kommunerne er ansvarlige

den decentrale model som

helt unik og det er rent faktisk også min opfattelse at

modellen har en bred politisk opbakning det er derfor kommunerne der har ansvaret for integrationsindsatsen i danmark det er kommunerne som anviser boliger som sørger for danskundervisning og som skal understøtte at flygtninge hurtigst muligt kommer i beskæftigelse og er selvforsørgende så hvis man skal lykkes med integrationen

det helt afgørende at den kommunale integrationsindsats

regeringen indgik i

marts to tusind og seksten en aftale med kommunernes landsforening som indeholder syv og halvtreds konkrete initiativer der netop giver kommunerne nogle bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge initiativerne vil blandt andet gøre det nemmere for kommunerne at boligplacere flygtninge styrke beskæftigelsesindsatsen og gøre danskuddannelsen mere erhvervsrettet

gøre det nemmere for kommunerne at integrere flygtninge så de hurtigst muligt kommer til at bidrage og deltage aktivt i det danske samfund i trepartsaftalen fra marts to tusind og seksten var der enighed om et

forsøg med en integrationsgrunduddannelse integrationsgrunduddannelsen er endnu et

værktøj som kan bidrage til at få flere flygtninge i beskæftigelse sf har

et forslag om at der etableres lokale integrationshuse efter kringlebakkenmodellen kringlebakken er

bispebjerg

københavns nordvestkvarter og kringlebakken er

en frivillig social forening som siden nitten

også empowerment af nydanske kvinder og deres børn når man læser bemærkningerne til sfs beslutningsforslag

at integrationshusene skal fungere som en

fra hjemmet til uddannelse og arbejdsmarkedet for marginaliserede og isolerede kvinder og mænd med etnisk minoritetsbaggrund jeg forstår

kommunen som har ansvaret for at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse så hvilken funktion vil en overgangsordning få i et integrationshus hvis overgangsordningen bliver en ventesal til at komme i beskæftigelse

den bedste vej til at bryde isolationen er

vi ved at virksomhedsrettede indsatser virker

helt afgørende at vi får flygtninge og indvandrere hurtigst

muligt ud på en arbejdsplads og løsningen er altså ikke efter regeringens mening et aktiveringsprojekt i et integrationshus men netop at få ledige kvinder ud i virksomhedsrettede tilbud med integrationsydelsen kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

har regeringen sikret at det kan betale sig at arbejde

giver vi jo ikke mindst indvandrerkvinderne en løftestang til netop at komme ud af hjemmene og ud på

at målgruppen for integrationshusene er omfattet af pligten til at stå til rådighed ligesom alle andre ydelsesmodtagere i det her land

det skaber tillid hvis man siger til en flygtning at der er behov for en brobygger når man skal i kontakt med kommunen

det godt være at der er nogle frivillige indsatser der kan supplere og understøtte den kommunale indsats det skal man jo frit kunne gøre

hvis det er sådan men det er altså kommunen der skal have den direkte kontakt til borgerne sf foreslår at integrationshusene skal tilbyde danskundervisning under barsel så kvinderne kan gennemføre undervisningen inden for den normerede tid her er det sådan at flygtninge og familiesammenførte der er på barsel får forlænget deres danskuddannelse i den periode de er på barsel de mister derfor ikke ret til danskuddannelse eller undervisningstid så har forslagsstillerne vil jeg gerne sige en pointe i at det er overordentlig vigtigt at

de kvinder der er på barsel også får talt dansk i deres barselsperiode

frivilliggrupperne i dansk flygtningehjælp for selvfølgelig kan man som kommune ikke løse alting og det er også godt at

vi har det frivillige arbejde som supplement til den offentlige indsats på områder som det offentlige hverken kan eller skal varetage her er der mange gode eksempler

vil gerne fremhæve bare et par stykker

trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration fra foråret to tusind og seksten

hvor arbejdsmarkedsorganisationerne rekrutterer frivillige mentorer blandt deres medlemmer med henblik på

støtte den enkelte flygtnings mulighed for at få et job og i satspuljen for to tusind og seksten blev der afsat tolv en halv million kroner til dansk røde kors projekt venner viser vej formålet er at alle flygtninge der boligplaceres i en kommune skal have tilbudt en ven der kan hjælpe den enkelte

deres forslag og her citerer jeg igen integrationshusene skal ligge i ikkekommunalt regi for at sikre den personlige og nære hjælp til brugerne og skal samtidig støtte op om den kommunale

og fungere som brobygger til de kommunale indsatser

helt galt i byen jeg køber ikke præmissen fra forslagsstillerne om at de mange medarbejdere som arbejder i kommunerne ikke er i stand til at sikre den personlige og nære hjælp til borgerne

for at sikre den personlige kontakt til brugerne og en mere helhedsorienteret rådgivning

er nødvendigt med et som der står selvstændigt og ikke direkte kommunalt tilknyttet tilbud

sf synes jeg at have en større tiltro til de medarbejdere

der er rundtomkring i kommunerne og som altså gør et kæmpestort stykke arbejde for

integrere flygtninge i danmark jeg synes at vi skal kvittere for deres indsats frem for at

slå kommunernes medarbejdere oven i hovedet jeg må indrømme at

forundret over bemærkningerne til beslutningsforslaget og jeg undrer mig ærlig talt over hvad de kommunale medarbejdere egentlig har gjort siden

komme i sfs vridemaskine hvis man følger logikken i bemærkningerne

er det jo ikke kun de medarbejdere som arbejder på integrationsområdet som kritikken gælder man må udlede at det også er medarbejdere som arbejder med udsatte børn og voksne og handicappede og indsatsen i jobcentrene ja det er jo store dele af medarbejdergrupperne

der lige får en med krabasken her

og de kommunale medarbejderes indsats

mener der er risiko for at det det bliver en selvopfyldende profeti profeti så borgerne møder kommunen med en forventning om at de ikke bliver hørt og at de ikke får den hjælp

der er behov for der afføder altså en skepsis mener jeg mellem

taler som man gør her jeg synes i stedet for at man skal anerkende den store indsats som kommunernes medarbejdere rent faktisk yder hver eneste dag for netop at sikre en god integration i danmark

jeg synes at vi skal anerkende kommunerne for at løfte den store udfordring som danmark står i med netop integration af et stort antal flygtninge

danmark her igennem årene løsningen på integrationsudfordringen i danmark er ikke

den kommunale indsats løsningen er at give kommunerne nogle gode rammer for at løse den opgave som de er blevet sat til og så behøver

for civilsamfund og ikke mener at det er den offentlige sektor der skal gøre alt hvis man læser det her forslag ser

forsvarsposition så er det kritik af andre så er det en vridemaskine

kunne gøre tingene bedre

tænke lidt ud af boksen

nedbryde den offentlige sektor kommunerne det er ikke det der er tale om her det er at man måske tilskynder til nogle andre måder at se på tingene på det synes jeg er en meget meget konstruktiv tilgang til et problem som vi alle ved ikke har været løst særlig godt

er mange der knokler med det på glimrende vis udeomkring

når man skriver at integrationshusene skal ligge i et ikkekommunalt regi for at sikre den personlige og nære hjælp til borgerne

den kommunale kernedrift og fungere som brobygger til de kommunale indsatser jeg mener ikke der er behov for endnu flere mennesker inden for integrationsindsatsen jeg mener sådan set at vi skal prøve

at give kommunerne de bedst mulige betingelser det gjorde vi sidste år da vi fjernede en masse regler og fjernede en masse bureaukrati fra kommunerne

man kunne varetage kerneopgaverne og

de de kommunale medarbejdere gør godt men

skulle forholde sig til ja vi kan tydeligvis gøre det bedre men jeg tror bare ikke vi bliver helt enige om hvordan for jeg mener jo det handler om at stille krav

der kommer hertil og vi er nok ikke helt enige om

stilles krav men det kan da også godt være at der er eksempler på personer som ikke bare uden videre kan gå ind i den danske offentlige sektor og

er i en speciel situation som for eksempel at

overskuer man det en dansk vuggestue hvad er det for noget med andre ord

at tingene kan gøres på en lidt anden måde

sammen i satspuljen lige minus enhedslisten ellers

for mange der står uden for arbejdsmarkedet som ikke taler sproget og som ikke deler de grundlæggende demokratiske værdier i danmark historien om dansk integrationspolitik er derfor ikke nogen entydig succeshistorie det er jo ikke fordi der

nogen fløje eller politisk kreativitet

været tilstrækkelige ressourcer eller gode intentioner

er kommet hertil eller gode ideer for den sags skyld næh når integrationen ikke er lykkedes er det fordi det er svært det tager lang tid det er dyrt og mere kompliceret og afføder flere kultursammenstød end vi lige er vant til

går det lokale velfærdssamfund i gang med at finde boliger læger daginstitutioner skoleklasser og meget andet sprogskolerne skal tilbyde danskundervisning og jobcenteret skal hjælpe med at finde et job frivillige hjælper til rette med netværk og foreninger alt det gør vi i dag og det skal vi selvfølgelig blive ved med

fremtiden til at give udfordringer og problemer og allerede året efter kommer der hundrede mere det er derfor antallet er så vigtigt og det er derfor integrationen skal kunne følge med hvis ikke vi har styr på antallet får vi aldrig løftet integrationsopgaven ude i vores lokalsamfund uanset hvor gode intentionerne så end måtte være her på christiansborg jeg synes umiddelbart det lyder som en god idé med en tidligere og en helhedsorienteret indsats for marginaliserede og isolerede kvinder eller mænd med etnisk minoritetsbaggrund jeg synes også det lyder oplagt at

nogle integrationshuse som er nævnt i det her forslag

kommunernes integrationsindsats jeg må da også indrømme at jeg ikke selv er godt nok inde i det konkrete projekt

til at vurdere om det så rent konkret er en succes eller ej det kender

godt nok til at vide men det mener jeg må være

en forudsætning før man skalerer det op til

særlig interesserede i at høre om der er nogle andre der har nogle bedre erfaringer eller

vi så også hæftet os ved at der ikke på nuværende tidspunkt er

som det foreligger her vi har som udgangspunkt og går ud fra at det står kommunerne frit for selv at finansiere projekter som

ikke er kommunalt drevne og som tænkes finansieret over serviceloven med mellem ti og tyve million

er bøf på en anden måde altså mere af den samme slags som man har prøvet mange gange før rammen den private ramme er måske en anden men strategien

uddybe hvad det er jeg er uenig i så tror jeg

har ladet sig inspirere af integrationshuset kringlebakken og hvad angår

er det rockwool fondens

om projekt familiens hus der ligger til grund hvad angår integrationshuset kringlebakken henviser forslagsstillerne til en hjemmeside hvilket jo er meget lidt

rockwool fondens evalueringsrapport finder jeg den ærlig talt på det her område ubrugelig fordi den tager sit udgangspunkt i en dansk sammenhæng det vil sige den er trukket ud trukket ud af nogle erfaringer som man har med etniske danskere når vi taler om flygtninge og indvandrere der er kommet hertil

er det jo en ganske anden historie og der savner jeg et svar altså blandt andet vedrørende de flygtninge og indvandrere der er kommet hertil med en helt anden kulturel og religiøs baggrund lad os tage personer der er kommet fra en islamisk kultur der vil skelne mellem rent og

hele det islamiske lovkompleks vil ligge der som et klippemassiv af formørkede normer der virker ind på alt i dagliglivet det vil være i form af et fjendtligt forhold til det omkringliggende samfund massiv kvindeundertrykkelse genopdragelsesrejser kvindelig omskæring og så videre og

velmenende intentioner men hvis vi ikke engang formår at analysere årsagerne

hovedårsagerne til

hvordan skal vi så nogen sinde nå

i nærheden af at løse

røde regeringer der lempede hvor de burde have strammet op hvilket førte til alt for mange der er kommet hertil men også fordi mange af dem der er kommet hertil har placeret sig selv i et parallelsamfund væk fra arbejdsmarkedet væk fra at deltage i det sociale danske samfund spørgsmålet er så nu

den bedste integration for venstre er hjørnestenen arbejdsmarkedet det handler om at stille krav til folk således at de kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver en del af samfundet det er på arbejdsmarkedet at man lærer det danske sprog det er her man indgår i sociale relationer og det er her man får den danske kultur og sprog ind under huden

man lærer et socialt ansvar og tænk på det fra børnenes perspektiv er det ikke bedre for børn at vokse op med en far og en mor der tager hen på en arbejdsplads i stedet for at sidde som

overførselssystem vi skal væk fra et mønster hvor vi ser folk blive lullet i

af velfærd og ineffektive integrationsprogrammer og i stedet have et system hvor folk deltager aktivt i det danske arbejdsmarked og det danske samfund desuden vil deltagelse på arbejdsmarkedet styrke kompetencerne for de flygtninge der er kommet hertil og det er også en god ting idet jeg håber at flest mulige kan komme tilbage til deres hjemland når der er fred og på den måde have styrkede kompetencer hvor de kan hjælpe til

det går jo faktisk rigtig fint med at få folk i arbejde det viser en nylig undersøgelse fra dansk arbejdsgiverforening der viste at beskæftigelsen blandt flygtninge og familiesammenførte er mere end fordoblet fra to tusind og femten til og seksten en stor årsag skal findes i trepartsaftalen fra to tusind og seksten hvor regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter satte et øget fokus på beskæftigelsen i integrationsindsatsen kort sagt er der tale om et paradigmeskifte

vi før var bange for at stille krav til flygtninge til at vi nu siger ja vi vil gerne stille krav flygtninge skal i arbejde i den periode de er i danmark også selv om de ikke kan dansk fra dag et

og tallene taler jo for sig selv der er tusinder der er kommet i arbejde på tværs af

i forhold til det konkrete beslutningsforslag her er spørgsmålet

vi altid glade for forslag til hvordan vi kan få flere kvinder af anden etnisk etnisk herkomst ud på arbejdsmarkedet

som kvinde hvis man er dårligt uddannet hvis man ikke kan det danske sprog som der står i beslutningsforslaget

set at vi alle sammen er enige i men spørgsmålet

og der mener vi i venstre ikke

tiltag som ministeren nævnte før er vejen frem vi stoler på at kommunerne kan løfte den opgave vi mener at integrationshuse

nævnt fra vores kollega fra det radikale venstre før kun vil øge bureaukratiet og administrationsomkostningerne som jeg læser

forslaget er der en indbygget præmis om at kommunerne ikke på egen hånd skal sikre hjælp til borgerne i forhold til at hjælpe dem med at blive integreret og det er en præmis som vi på ingen måde køber lad mig slå fast at venstre mener at ansvaret ligger hos kommunerne og lad mig i den forbindelse fremhæve regeringens topartsaftale med kommunernes landsforening fra marts to tusind og seksten den indeholder syv og halvtreds initiativer der hjælper kommunerne med at integrere flygtninge og den viser at vi i venstre er optaget af at skabe de bedst mulige betingelser for kommunerne

der allerede iværksat en række initiativer som skal få folk ud på arbejdsmarkedet

dermed frygter vi at forslaget her kan føre til mere bureaukrati og derfor er vi imod beslutningsforslaget

i et modsætningsforhold til kommunerne

tale om at det er en pulje der kan sikre en medfinansiering fra statens side hvis kommunerne går i gang med det her det forudsætter jo

er involveret i det er med på den og der har vi da en tro på

er optaget af den her form for indsatser for de de erfaringer

har fået tilstrømningen helt i bund

der gør det nemmest for kommunerne men selvfølgelig skal der en række tiltag til

som vi faktisk føler bidrager rigtig rigtig positivt

fra at op mod syv og halvfems procent af de flygtninge der kom ud

være jobparate fra dag et vi har taget et opgør med bureaukratiet vi har involveret

altså det at dem der primært blev ramt af den

kvinder med indvandrerbaggrund

altså som en konsekvens af det

jo de blev et hundrede procent økonomisk afhængige af deres mænd

i danmark og

forudsætningen for at man som kvinde kunne frigøre sig var at man faktisk havde sin egen økonomi

at markant flere kvinder stod uden egen indtægt og altså måtte komme med hatten i hånden til

jeg kan ikke se

at have fokus på de kvinder som

er forholdsvis isoleret fra resten af

det er et vigtigt stykke arbejde som

jeg synes sådan set også der kan være en selvstændig pointe i at det her tilbud ikke er i kommunalt regi men ligesom ligger ved siden af

man skal være bange for at der kan være alle mulige ting som ikke

udvikle og inspirere os på det her område

og jeg tror det er vigtigt at de her initiativer udspringer af lokale ønsker altså jeg tror ikke der

steder men som sagt synes intentionen i forslaget

også først og fremmest synes vi at det arbejde

som kringlebakken udfører er

i forhold til til netop de her kvinder som i al for høj grad

svaret i hvert fald ikke at tage pengene fra

pålægges regeringen jo at oprette puljer til støtte af såkaldte integrationshuse som

blandt andet skal forestå kontakten til kommunerne og løse flere af de kommunale opgaver som de altså

parallelt system af velfærdsgoder

vi også hørt her fra talerstolen

vi har i relation til integrationen indsatsen har år på ingen måde været imponerende

under presset fra de titusinder af flygtninge her i to tusind og femten

og tretten procent af afghanerne man kunne

hver fjerde dansktime og kommunerne nåede frem til at bare tre procent var jobparate det er vist også allerede nævnt i to tusind og sytten oven på trepartsforhandlingerne kan vi se en vis fremgang nu bliver en og halvtreds procent af flygtninge erklæret jobparate

smitte af på beskæftigelsesstatistikkerne for

nok ikke så meget uenige om om det forhold men selvfølgelig lidt om mere midlerne og som sagt oplever vi

masser af puljer i det her samfund og satspuljemidlerne har jo også givet grundlag for nogle projekter inden for det her område så det her med

de her integrationshuse skal tage udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats gennem tilbud om alt fra danskundervisning og relevante kurser til diverse netværksskabende aktiviteter og rådgivning

sige at jeg bestemt ikke ser det her beslutningsforslag som en modsætning til de tilbud der

og det som jeg synes er positivt ved det her forslag er

det det skal gøre det skal bidrage til

jeg læser heller ikke ind i det en kritik af kl

og den måde kommunerne gør det på lokalt

integrationshuset kringlebakken som jeg jeg synes er et fantastisk sted og som fungerer rigtig rigtig godt så det er i den ånd jeg

jeg synes det er positivt med et tilbud som møder borgeren hvor borgeren er

medbringe deres børn til danskundervisning eller få dem passet i integrationshuset imens jeg synes som sagt også det er positivt at det er et frivilligt tilbud i ikkekommunalt regi da jeg synes det er vigtigt at vi får inddraget

det står der bare ikke sådan i i teksten er

det fungerer rigtig godt det er når de mennesker det handler om

som selv er fædre og som som selv tager hånd om de her ting

bedrevidende så vi definerer hvad det vil sige at være dansk

kan vi fuldt ud støtte jeg brugte lidt tid på at

bruge penge uden at man har fundet dem jeg anerkender det store arbejde der sker

integrationshuset kringlebakken det er

kvinder piger og børn

en anden sproglig og kulturel baggrund end dansk kan udfolde sig og udvikle kompetencer det er selvfølgelig et

det er altså ikke et spørgsmål om at være for eller imod den indsats men

lidt i tvivl om hvad det betyder at udfolde

det måske er lidt kringlet hvad det egentlig betyder

hvis det for nogle kan opfattes sådan at det arbejde

deres egen indsats

model for hjemmeplejen skulle indføres og udrulles i flere kommuner i den her uge er det så kringlebakkemodellen der skal rulles

lade sig inspirere af andre

forskelligt an i et kommunalt selvstyre

det lokale demokrati

otte og halvfems ens kommuner

på otte og halvfems forskellige måder en god

det betyder ikke at vi ikke synes at man de steder

og så videre kan sagtens foregå i mange andre kommunale bygninger hvor man synes det er hensigtsmæssigt for i frivilligcentre kulturcentre og lignende hvor der sker en

jeg synes at indsnævre det til integrationshuse

den opfattelse at flere kommunale ansøgningspuljer ikke er vejen frem det er ansøgninger det er papir og det er bureaukrati og vi tror ikke at et

at løfte integrationsindsatsen

stadig væk en diskussion her i folketinget om hvordan staten kan spille ind i forhold til kommunerne det er der mange forskellige eksempler på det er meget det som folketingspolitik i

giver en økonomisk tilskyndelse til at man ude i det kommunale selvstyre går gang med det

i meget naturlig forlængelse af en lang lang række andre initiativer og tiltag

det her er en indsats der fungerer særlig

vi godt afsætte en pulje penge for at kunne støtte andre initiativer

håndtere en opgave på frem for at vi udpeger

skal vi gå mere efter de individuelle løsninger og det kommunale

hovedansvaret for den formelle integration i kommunerne og det er i forhold til danskundervisning

integration foregår i hverdagen

det fungerer faktisk meget godt med de der ildsjæle og derfor skal vi ikke formalisere det

som ministeren har påpeget er det hvis vi skal lykkes med integration helt afgørende at den kommunale integrationsindsats fungerer

vi skal styrke kommunerne løsningen er ikke

i et integrationshus men at få de ledige kvinder ud i virksomhedstilbud så kan det godt være at der er nogle frivillige indsatser der kan supplere og understøtte den

det er fint men det er jo

kommunen der har den primære primære og formelle kontakt med borgerne så vi skal overlade det til kommunerne vi skal overlade det til hverdagens ildsjæle

det konservative folkeparti kan derfor ikke støtte sfs

jo fuldstændig ret men et af problemerne er jo at det

særdeles svært specielt

også

derfor kan det være en udfordring for

de kvinder der alternativt

ud i samfundet og få dem ud på arbejdsmarkedet

en lille udstrækning kommer ud på arbejdsmarkedet

der har det jo vist sig for eksempel på

man har danskundervisning i nogle sammenhænge hvor

de integrationshuse på et tidligt tidspunkt får erfaringer med det danske samfunds værdier og hvordan det danske samfund fungerer

jo derfor langt langt lettere

jeg tror faktisk det er noget vi skal være

langt mere opmærksomme på i vores integrationsindsats det handler ikke bare om at sige at nu skal de ud på arbejdsmarkedet

også om at vi i en meget tidlig alder får fat på de

jo glimrende at herre naser khaders nabo ville hjælpe herre

læse lektier da han kom til danmark men det er jo ikke alle der har den mulighed

har jo ikke danske naboer

i samme situation og de har ikke den mulighed

er nemmere at få fat

og som kan tage fat på udfordringerne

forskelligartede forudsætninger der nu er så jeg synes et eller

at arbejde videre med

fru johanne schmidt nielsen når hun siger at en forudsætning for

kvalifikationer og forskellige kompetencer der kommer ind

mennesker forsøger at stimulere dem til at komme ind på arbejdsmarkedet støtter dem i at komme ind og

forskelligartede forudsætninger

men jeg tror virkelig vi er nødt til at tænke på at der kan være behov for alternative indsatser

som ved siden af adresserer nogle af de

komme uden for deres gadedør som har små børn og som hænger fast

kommer ud på arbejdsmarkedet i sidste ende det er

ikke tale om en kæmpe sum penge det

svar til det radikale venstre der er meget optaget af det spørgsmål

jo heller ikke om hvis hvis der er

tid finde de penge på finansloven men som sagt

det er vores dybe overbevisning at man er nødt til at tænke i civilsamfundsbaner at man er nødt til at tænke i

ikke som et alternativ til den kommunale indsats men som et supplement til den kommunale indsats som vi stadig væk mener er vigtig og det her på ingen måde

af de mange offentligt ansatte og de mange andre der i kommuner og andre steder beskæftiger sig med det her område

og udvalget om modvirkning af social dumping her var vurderingen at cabotageforordningen udtømmende gør op med muligheden for registrering af cabotagekørsel hvorfor en pligt til registrering i rut registeret ikke er mulig og det gælder for klampning af hele vogntog som vi også tidligere har diskuteret i folketinget hvor det stod klart at

er retssikkerhedsmæssig betænkeligt og at muligheden for at tilbageholde trækkeren

initiativet om indførelse af permanente nummerpladescannere ved grænsen og på udvalgte transportknudepunkter kan der peges på at de tre regeringspartier

indgik en aftale om at rigspolitiet med bidrag fra vejdirektoratet skal undersøge mulighederne for at etablere en forsøgsordning med anvendelse af automatisk nummerpladegenkendelse som et delelement i kontrollen af ulovlig cabotagekørsel

som transport bygnings og boligminister støtter jeg dette arbejde og jeg ser gerne at vi på baggrund af rigspolitiets erfaringer med ordningen fokuserer på hvordan vi kan blive bedre til at håndhæve de gældende regler

igennem flere døgn for at kunne konstatere

afholder det ugentlige hvil i lastbilen det problem har vi det problem har tyskerne det jeg foreslår i stedet

er at man sætter ind imod campering på rastepladserne

jeg i gang med at undersøge mulighederne for at gøre

er at ministeren ikke vil gøre noget så må vi jo bare se frem til at det bliver endnu sværere

har et talepapir fra et tidligere samråd hvor ministeren negligerer betydningen af cabotagekørsel

efter ministerens opfattelse ifølge tal

danske lastbiler udførte ni procent mere cabotagekørsel i udlandet end der blev udført cabotagekørsel i danmark

klar over hvor mange lande der indgår i det at det kun er ni af de otte og tyve eu lande der indgår i den

svarede præcist at jeg gerne vil gøre noget jeg svarede også at det allerede er ulovligt at foretage det ugentlige

i førerhuset til lastbilen så herre karsten hønges andet spørgsmål er jo bare et forsøg på at undgå at høre hvad jeg svarede

jeg hører faktisk kun punkt for punkt ministeren afvise gode initiativer her med henvisning til at det enten er noget som nogle andre

jeg kunne godt tænke mig at ministeren tydeliggør hvor han faktisk har tænkt sig at sætte igennem i forhold til eu som så tilsyneladende

er den store skurk hvor er det ministeren slår i bordet hvor er det den ganske almindelige danske chauffør

med at det er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt men at

så fortalte jeg at på de øvrige punkter er jeg sådan set for en stor dels vedkommende imødekommende og har allerede sat ting i gang herunder

vi med fælles hjælp dansk

regeringen sætter ind med nummerpladescanning ved grænsen hørte hvordan regeringen ønsker at undersøge muligheden for at begrænse

hvad ministerens opfattelse er af det helt jeg har påpeget i alle de år jeg har siddet herinde

og permanent aktivitet

i hvert fald i danmark men også i andre europæiske lande udviklet sig til en permanent og løbende aktivitet i og med at man jo altså må køre tre ture der er ikke langt til grænsen og man kan hurtigt komme ned over grænsen og tage en ny international transport der giver anledning til at kunne køre de tre cabotageture med det resultat at der

at man kommer med en international transport til aarhus havn afleverer sin container kører til esbjerg eller aalborg for at hente returlasten og

fint nok men problemet er når det udvikler sig til en løbende aktivitet som hvis man sætter det i system kan køre hele tiden døgnet rundt

regler for at fremstå som store stærke mænd der gør noget ved det uden at de har tænkt over om disse regler kan håndhæves jeg synes at debatten i dag er mere fokuseret på at finde nogle regler der faktisk kan håndhæves og er klare og enkle og der synes jeg måske at de politikere der har deltaget i den her debat tidligere også burde tage sig selv lidt i nakken og sige skal vi virkelig fortsætte med at bilde folk ind at bare fordi vi spiller store i slaget og stikker en knytnæve i vejret så gør vi rigtig meget når vi overhovedet

danske landeveje og motorveje som er udfordret af at

er svært for danske virksomheder at få tingene til at hænge sammen

være svært at passe et arbejde som lastbilchauffør

helt klart et problem med at de her lave lønninger

også fremgår af beslutningsforslaget her

i antallet af danske lastbilchauffører og danske vognmænd inden for de seneste år fordi der er den her form for social dumping vi hører jo også om om de situationer der foregår ude på vores rastepladser hvor der

det er for usselt og det er for dårligt og derfor

af køre hvile tids bestemmelserne fik skabt et bredt flertal bag bag et betænkningsbidrag

i lastbilen på det lange hvil så vi gør altså noget på

over den her liste af konkrete forslag

der er forslag jeg kan genkende fra den da herre henrik dam kristensen var minister og der er ting jeg kan genkende fra da herre magnus heunicke var minister

ministeren siger at

i forhold til nogle spilleregler på det her område

og sige nu laver vi noget på en anden måde i danmark

skriver det her det samme

forslag der handler om om klampning af hele vogntog jeg mener der var et beslutningsforslag

blev gjort opmærksom på var

en situation hvor der er en der bryder de her regler

og tage hele vogntoget fra vedkommende så står man jo i det meget vanskelige dilemma

at skulle stå inde i siden ved en motorvej eller er vi nødt til at tage hensyn til dyrenes

så der er altså nogle balancer i det her der gør

man lige skal tage hensyn til nogle ting

den socialdemokratiske tilgang til det her beslutningsforslag at vi gerne vil takke for initiativet til

for de forslag der ligger her vi vil gerne være med til i

det her i fællesskab hvor vi gerne skulle have et rimelig bredt flertal der kan sikre at de elementer

ført ud i livet men hele forslaget kan

som man ellers godt kunne have lyst

godt lide den tilgang til det at som jeg hører

fælles beretning der tænker jeg da også på på situationen hvor man kan klampe et

genkende det ord som herre rasmus prehn bruger

et dyr der er spærret inde

på at vi så i fællesskab går så langt som det overhovedet kan lade sig gøre i den fælles beretning

når man arbejder i danmark at man tjener en løn så man kan betale husleje og betale mad til sine børn og så videre det er helt rimeligt så vi er helt med på at gå så langt som vi overhovedet kan og ja selvfølgelig

nogle konstruktive formuleringer og vi må prøve

dødssygt bureaukrati eller et eller andet

at anerkende at der altså er nogle begrænsninger i hvad vi ligesom kan få igennem også i det fællesskab

hundredvis af østeuropæiske arbejdere

sikre at der er er ordentlige løn og arbejdsvilkår det er jo den arbejdsfordeling der på en eller anden måde er imellem de røde og de blå partier

sf at lige den der med levende dyr havde vi ikke lige tænkt over

ret overbevist om at hvis det er det der er knasten for s finder vi jo nok et eller andet sted at komme

være rart allerede nu at have en fornemmelse af hvor vi lå henne er er der andre ting i forslaget som

smågrise og andet så der er jeg glad for at ordføreren indrømmer at det

det her men det kan vi nok formulere os ud af

nogle nogle tiltag på jeg nævnte også som en anden knast det med cabotageforordningen hvor vi jo

blandt andet fru pia olsen dyhr fra socialistisk folkeparti var minister prøvede

presse eu systemet til at vi kunne få lov at gå videre og der var

men jeg synes da at vi skal lave nogle formuleringer i den her

beretning hvor vi presser systemet til at gå så langt som

og prøver at inspirere i eu til at gå længere end det de allerede gør nu der skal vi altså huske på at der er sket rigtig meget da jeg startede som transportordfører tilbage i to tusind og elleve havde vi en eu kommissær der ville liberalisere det hele det

om have lidt mere klare regler på det her område så vi bevæger

fordi så render man ind i nogle gevaldige juridiske problemer og også problemer med levende dyr det gik på at det var trækkeren man tilbageholdt men speditører og transportkøbere kunne da være velkommen til at komme ud på rastepladsen og læsse om det troede vi var tilstrækkeligt og

vil da gerne bede ordføreren kommentere om det ikke kunne være

nogle andre som er uskyldige herunder for eksempel dyr der er i en transport men hvis det er at enhedslisten

et godt samarbejde også med herre henning hyllested på det her område så det regner jeg også med at vi får på det her

godsmængde i hele europa og det

også glimrende men jeg er ikke sikker på at det er

er nævnt et tal på fire tusind danske chauffører der har mistet deres job over en årrække

rart at tænke på når

på baggrunden for hvordan vi er havnet i den her situation så kommer jeg til

som nogle måske havde forudset i tidernes morgen

alle havde og særlig slemt blev det jo efter østudvidelsen hvor dansk

adskillige gange advarede i detaljer om konsekvenserne af det her men vi måtte jo erkende at selv vores værste anelser er blevet overtrumfet adskillige gange østeuropæiske chauffører dominerer nu de europæiske veje og det koster danskere job

det er en bekymring som her i danmark deles både af arbejdstagere og arbejdsgivere

er det de samme bekymringer der gør sig gældende for organisationerne i det øvrige norden altså i sverige

nok at en dansk chauffør først mister sit job til tyske chauffører og så siden til polske chauffører så har vi så også filippinske chauffører som melder sig på banen nu jeg synes

god grund til at stå her i dag og tale om at få gjort noget på det

det er for nemt der bliver kørt for meget og det er alt alt for let at snyde og det er nok især det sidste vi

er nummerpladescannere jamen altså hvor galt er det at vi har sikkerhed for hvem der er i danmark og hvor længe de er

glimrende princip højere bøder jamen altså på alle andre områder i samfundet har vi jo den her med at vi skal sende nogle klare signaler om at det ikke må kunne betale sig at snyde det kunne vi også gøre her

vi vil ikke have moderne nomader af chauffører der bor i danmark i uger og ja måske ligefrem

ikke værdigt for nogen hverken for de chauffører som faktisk må opleve det her

ikke værdigt for de danske chauffører at blive presset ud af folk som må tåle den tilværelse det synes jeg

finder ud af at vi faktisk mener det her alvorligt

at syv tons frosne rødspætter som er døde og har været det længe som klampes og står på en rasteplads i en uge i juli

ophævelse af kombidirektivet jamen altså det vil alt andet lige gøre tingene enklere at administrere og det vil gøre det vanskeligere at snyde

sagde til transportministeren under et samråd forleden dag så er det faktisk sådan at vi står her ikke fordi vi vil tale et erhverv ned vi vil prøve

redde et erhverv og det

ungt menneske og stod og skulle vælge måske at gå ind i transporterhvervet

i konkurrence med eller mod om jeg så må sige

skulle konkurrere konstant på løn og på arbejdsvilkår

hen bare ikke hænger sammen hvis jeg stod der som tyve årig og skulle kigge ud i

det er muligt at der i nogle tilfælde er situationer hvor vognmænd

ikke tanken hen imod at der måske også kan være andre årsager til

er nutidens unge måske ikke lige gearet til at skulle op klokken tre

aflevere børn i børnehave og måske også hente dem kunne

ved nortra dommen blev slået fast at den forpligtelse der er til at have en repræsentativ overenskomst når

til at vende tilbage til før nortra dommen

godskørselsloven gælder igen og at det er obligatorisk at

men det er jo ellers det der virkelig batter noget

ordfører her er helt fremme i skoene i det her spørgsmål er det sådan at herre claus kvist hansen også har et ja med

sat ud af kraft på det her område derfor tænkte jeg også

man bare har læst lidt med i et fagblad eller noget andet om hvad det er der fylder på det her

blinker som den vigtigste sag men jeg har stor respekt for at ordføreren siger som

det med godskørselsloven er alligevel det vigtigste og det vil vi holde

starte med at sige tak for forslaget det

og ligesom giver anledning til at vi kan have en sober og saglig debat

anerkender intentionerne i forslaget det er gode intentioner vi skal bekæmpe det begreb

er lovlig cabotagekørsel

er direkte social dumping nemlig ulovlig cabotagekørsel

venstre også er meget optaget af at der skal være ordnede forhold og at der skal være fair konkurrencevilkår inden for vejgodstransporten

også lige vil fremhæve at der

med med udenlandske chauffører skulle være social dumping

godt henvise til et svar der kom under den tidligere regering det var faktisk

to agtværdige socialdemokratiske

og det er ikke enhver aflønning

i den tidligere regering det synes jeg hører med

den her debat forslaget indeholder nogle nogle gode elementer men jeg vil også godt lige anholde det der med at nogle partier ligesom tager patent på

ordnede forhold det tror jeg alle partier er optaget af

det er det vi skal frem til men der er gode elementer i

tidsbegrænset parkering på rastepladser det er venstre meget klar til at indgå i en forhandling om vi er nødt til at forhindre at vores rastepladser bliver lavet om til campingpladser det er uholdbart

der var fyldt med lastbiler hvoraf nogle af dem helt tydeligt havde holdt der i dagevis det går ikke så derfor skal

kunne være at vi laver et forbud med tidsbegrænsning altså tidsbegrænset parkering

en anden model kunne være at man efter fire og tyve timer så for eksempel begynder at tage en mærkbar betaling for at holde

fald stille det spørgsmål er det nu statens opgave at sørge for at stille rastepladsareal til rådighed

faktisk kunne det godt være en opgave for private parkeringspladser mod betaling at

løse det her i stedet for at der er trængsel på vores rastepladser så vi er helt klar

vi får eus vejpakke på banen og det gør vi

det hilser jeg også velkommen jeg tror at tiden er inde til at introducere en ny

elektroniske fragtbreve og så videre det kan være en administrativ lettelse og en forenkling samtidig med at det også letter kontrollen så så den del er vi også klar til

kigge på det kan være med til en afbureaukratisering ideen om om

men der er man faktisk ved at sparke en åben dør ind for det kommer der senere på året det kommer der rent faktisk nede ved grænsen men forslaget er rigtig godt

med at man vil præcisere

da de røde partier havde regeringsmagten arbejdede man meget med det og det gik lidt frem og tilbage og hver gang man ligesom gik ud over det der var den fælles eu

tilbageløb som vi siger i hæren og så fik man ordre på

gammel vin på nye flasker der kommer her men den gode nyhed er at den vejgodstransportpakke der kommer i næste uge

anledning til at diskutere en helt ny og forhåbentlig meget mere enkel definition af cabotage og det ser jeg meget frem til

en bred politisk aftale om hvad vi skal kæmpe for

det der med klampning jamen det har den tidligere

røde regeringer arbejdet meget med og det var en rød transportminister der konkluderede

lade sig gøre rent juridisk det vil give så mange juridiske forviklinger

hav af retssager så så det kan ikke lade sig gøre det har de røde partier forsøgt sig med

en række af elementerne er gode og de er i fuld gang med at blive indført og venstre er klar til at forhandle om

besluttede at det fra i morgen er forbudt at gøre

på de rastepladser der ligger tæt på grænserne især

kristian pihl lorentzen den samme langmodighed eller fromme ønske

ministeren er overladt til kun at have eller er herre kristian pihl lorentzen klar til at vi gør noget nu som kan få virkning hurtigere

og vil prøve at være med til at finde nogle løsninger hvor hurtigt det så kan gennemføres afhænger blandt andet af om det kræver en lovgivning

chauffører frister en kummerlig tilværelse med at tilberede deres mad over et lille primusapparat i førerhuset eller omme på ladet

men jeg jeg er klar til at sætte turbo på så meget

jeg ikke bekendt med at man har gjort nogen ting andet end at håbe det bedste og det nytter jo ikke noget i den her sammenhæng det var det ene det andet er

man negligerer omfanget af cabotagekørsel til kun at være to procent af

altid passe meget på med sådan nogle tal og især

det der er vigtigt for mig er at reglerne er klare

de er enkle at de håndhæves ens på tværs af grænserne det er det der er så vigtigt og derfor hilser jeg meget velkommen at der kommer en vejpakke hvor man blandt andet sigter på at få klare præciseringer

at kigge på at vi får lavet en aftale hvor vi vender tilbage til retstilstanden fra før nortra dommen på det her område så vi kan sikre at der er repræsentative overenskomster derude

var masser der også var organiserede i andre fagforeninger blandt andet

til 3f der er tale om men det er det at man har en landsdækkende overenskomst som er repræsentativ og sikrer at der er anstændige løn og arbejdsvilkår vil ordføreren være med til at

mere end tre ture eller hvis ikke man kan dokumentere sine ture

så bliver man også stoppet og får bøder for det

der må ikke komme det ud af det at der er en permanent og løbende aktivitet den internationale transport som giver anledning

til at køre cabotage må ikke have som formål at komme til at køre cabotage det er faktisk ulovligt men det er jo det

kristian pihl lorentzen hvordan

indgår i en alliance der senest har haft møde i paris om netop at få defineret og præciseret cabotagebegrebet

det er klart at der er nogle gråzoner som nogle kunne fristes til at udnytte derfor hilser

der nu kommer en vejpakke i næste uge

behandles og der ser jeg da frem til at vi forhåbentlig kan få et nationalt dansk kompromis om

i europa parlamentet og senere i kommissionen så ja jeg er helt klart med

cabotagekørsel er en løbende og permanent aktivitet de rygter jeg hører om hvad vejpakken

lyder ikke godt de lyder som om man faktisk åbner op for at det

som en løbende permanent aktivitet til stor skade for danske vognmandsfirmaer

transport er grænseoverskridende i sin natur og derfor har vi brug for ens europæiske regler det kan ikke nytte noget at vi går dansk enegang men vi er også interesseret i at reglerne selvfølgelig

vores tilgang til det her og jeg ser frem til at forhandle med alle der har en konstruktiv tilgang

det

eus regler det gælder for eksempel definitionen af international transport og det gælder

absolut ikke bryder sig om eu og den sociale dumping som eus regler om det indre marked og den

hilser vi selvfølgelig de her forslag

virkelig ønsker at give sig i kast med eu systemet synes vi nu man

må gennemføre én cabotagetur

som jo ellers ifølge den forordning cabotageforordningen

med hensyn til kombi direktivet er vi jo i den situation at det skal revideres til november det indgår så vidt

ikke i vejpakken men det skal jo revideres til november og det er

skal kæmpe for at ophæve kombi direktivet det bliver ganske vist op ad bakke det er jeg godt klar over men det er ligesom det der ligger i

aktuelt har regeringen jo set sig nødsaget til at bøje sig for eu kommissionen og udvide mulighederne for kombikørsel

så det omfatter gods fra hele verden blot det er omlastet i en eu havn eller på en eu baneterminal

kombi direktivet giver mulighed for med hensyn til højere bøder for overtrædelse af køre hvile tids bestemmelserne

enhedslisten fik jo nedstemt sit ændringsforslag

det betyder at at selv de

når der er tale om overtrædelse af køre hvile tids

flertal er blevet enige om

fælles betænkningsbidrag om netop bedre kontrol med og kraftigt forhøjede bøder for at

ugehvil på fem og fyrre timer i

hvor man altså også vil tilbageholde

den juridiske diskussion om medvirkeansvar proportionalitet og tredjemandsansvar som vores forslag medførte og som vi jo i flere omgange i transportudvalget har haft

også beslaglægger lasten indtil bøden er betalt

det er nok at speditøren eller godskøberen skal have bøvlet med at læsse om ude på en rasteplads

man tilbageholder ganske vist

hele vogntoget men ikke lasten inde i i traileren vi synes ikke der er så meget nyt under solen med det her beslutningsforslag og

genkendeligt og mange af forslagene har tidligere været bragt frem

det her forslag alene hvorfor man ikke har forsøgt at skabe en fælles front måske endda et flertal bag forslaget hvorfor man ikke

og enhedslisten om man herfra ville være medforslagsstillere vi synes at

kampen mod social dumping på landevejen er for vigtig

vi synes der er brug for en bred opbakning men

der er tilslutning til beslutningsforslaget fra

vejpakke vejpakken vil blandt andet adressere en del af de her initiativer som sf og dansk folkeparti vil pålægge regeringen at gennemføre jeg synes generelt at arbejdet med at regulere transportsektoren på det her område bedst foretages på eu plan da der i den grad er tale om grænseoverskridende problemstillinger hvor det ikke giver meget mening

næsten sige at lige præcis transporterhvervet vil udgøre et af de mest globaliserede erhverv i denne verden det er også et område

som allerede er reguleret på eu plan og særlig kravene om at opnå ret til cabotagekørsel har været et omdiskuteret emne i eu hvor kommissionen tidligere har indledt en procedure mod danmark for brud på traktaten det har vi allerede hørt om

så den kom i overensstemmelse med eu retten

vil ændre igen så der er en eller en form for

debat endelig synes jeg at jeg vil nævne at

regeringen allerede har nævnt at man er åben over for forsøg med automatisk nummerpladegenkendelse

som et led i kontrollen med ulovlig cabotage sådan som sf og df også foreslår

på det her område hvor der er rigtig mange dilemmaer og mange problemstillinger som vi allerede

afvente kommissionens vejpakke og tage kampen op i eu det er der den hører hjemme jeg er sikker på at ministeren vil arbejde tæt sammen

partier i den forbindelse det har vi allerede hørt og rigtig mange af de her områder er vi jo i virkeligheden enige

billige østeuropæiske chauffører den danske transportbranche bliver presset

jeg står her med kopier af annoncer fra dagblade i filippinerne

hyrer chauffører ind til langt under selv bulgarske og rumænske lønninger hvad er ordførerens

set ikke rigtig nogen mening om men jeg har forståelse for at der reelt er transportvirksomheder som har store problemer med at skaffe arbejdskraft hvordan man så lige vil tilrettelægge rekrutteringen

som politikere det er jo netop for at sætte regler op for hvordan og hvorledes man gør det så

et ordentligt erhverv med gode løn og arbejdsvilkår

arbejdsløse mennesker i eu

rigtig mange i sydeuropa hvor der slet ikke er de sociale forhold og mekanismer som træder i kraft i vores eget land

chaufførmanglen i letland og andre lande

jeg ikke blande mig i hvordan man vil gøre det

længere man kommer væk jo mere rædselsfulde er de her mennesker og som jeg sagde før vi har jo et problem med at rekruttere arbejdskraft så hvad arbejdsgiverne finder på at gøre for

en virksomhed vil jeg ikke blande mig

hvis der kommer filippinere til letland og de bliver sat

i lettiske lastbiler som i øvrigt er ejet af et dansk firma

i danmark så har du altså folk der kører for en filippinsk løn om jeg så må sige men som kører på de danske landeveje fordi det er tilladt via eus

positive over for det i alternativet der er gode intentioner

så vil vi egentlig gerne diskutere det her pind for pind altså kigge

er i konflikt med eu lovgivningen så det skal selvfølgelig

og så ellers kigge på de enkelte punkter for vi synes der er forskellige steder hvor der kan skabes værdi værdi som ikke

skabt endnu og så arbejde videre på det så det er den måde vi vil tilgå det i alternativet simpelt

skulle være en repræsentativ overenskomst og der mener jeg at alternativet tidligere har støttet os

både os forbrugere og virksomheder får billigere godstransport end vi har fået tidligere det betyder også at nogle af de dygtige danske transport og speditionsvirksomheder har kunnet vinde markedsandele og dermed lave indtægter til danmark fordi de lige pludselig kan stå for transporterne i udlandet ligesom vi også

mærsk og dermed også den danske stat en masse penge ind på at styre

ikke engang kommer i nærheden af danmark så det fælles marked for godstransport har medført rigtig mange gode ting for danmark

de forhold man ikke har talt så meget om i

eu systemet nemlig hvordan det stiller arbejdstagerne altså arbejderne chaufførerne

i det her meget liberaliserede marked og vi har egentlig den samme diskussion omkring luftfart hvor man også ser personale som dybest set arbejder i alle lande på en og samme tid og måske kan nå at være i alle medlemsstater i løbet af en

så meget med i forslaget

regler der er i eu og der mener vi i radikale venstre at man ikke har taget hensyn til arbejdskraften man burde diskutere i eu om ikke man skulle give

når nogle chauffører er i danmark i måske tre tre dage eller en hel uge og venter på at få en kørsel

lige nu bor de på rastepladserne men det helt grundlæggende problem er jo at de ikke har nogen rettigheder til at få lov at bo et andet sted eller komme hjem

diskutere man burde også diskutere

på at man diskuterer i eu systemet sådan at man stadig

de samme rammevilkår for alle virksomheder det vi er bekymret for

nogle af de forslag der er her er at vi laver nogle dårligere rammevilkår konkurrencevilkår for

hvis ikke det bliver danske virksomheder som kører noget fra danmark til

så kommer der bare en tysk virksomhed og gør det eller

i det nordlige tyskland det er der mange der gør og så kører man så op og betjener danske virksomheder fra tyskland

set bare betyde at alt arbejdet flytter til nogle udenlandske virksomheder

derfor skal man have lavet nogle sociale rettigheder til arbejdstagerne i eu systemet og sørge for at der er lige konkurrencevilkår

det har danmark og danske virksomheder en interesse i og det har

efter vores mening også de danske arbejdstagere

blandt andet herre kristian pihl lorentzen gennemgik at

kan jeg ikke se nogen problemer i hvis det allerede er på vej så er der en diskussion om det her med rastepladser altså om man skal forbyde at

set villige til at diskutere men problemet er jo hvor tager de så hen

skolers parkeringspladser eller supermarkeders parkeringspladser

når man ikke har løst det grundlæggende problem

at man kan flytte dem fra rastepladserne på

hvis man vælger at lave et forbud mod

være på en rasteplads mere end et eller andet antal timer

vil lave nogle danske særregler som vi ikke har interesse i

interesse i at lave nogle regler sammen med andre lande

stemme for det her beslutningsforslag for at få elektroniske fragtbreve hvis regeringen allerede er i gang med at lave det

over for nogle forskellige typer udfordringer og lad mig tage fat i den ene når man den enogtredivete marts i det tyske forbundsråd godkendte bestemmelsen om at nu er det forbudt

efter al sandsynlighed betyde pres på de danske rastepladser og

vil jeg tro så derfor skal man jo stadig væk have fundet de

løn og arbejdsforhold er vidt vidt forskellige betyder det ikke alt andet lige

for danske chauffører og for danske vognmandsfirmaer

regler som ikke duer som ikke kan bruges og som vil betyde social dumping i et eller andet omfang hvordan vil ordføreren sådan ligesom komme ud af den klemme om

at komme uden om det her cabotagebegreb

efter en international kørsel over en grænse

det helt sikkert vil blive nogle andre arbejdsvilkår end i danmark og

man må tage en returlast med hvis det er muligt

er da i hvert fald et synspunkt jeg kan tilslutte mig og det betyder jo også at man

meget definitorisk at det er en eller to ture lige efter

man har lavet en international tur sådan at der ikke kan være alle de her

læsse af og læsse på og hvad så hvis

man henter noget ved et skib og skal køre videre man skal være fuldstændig klar i definitionen af det

sådan at der ikke kan være nogen tvivlstilfælde

hundrede og sytten forskellige regler alt efter hvad for

det arbejde pågår jo heldigvis også allerede i bruxelles og vi forventer os derfor

af det udspil til en ny lovgivning som

kommissionen kommer med her i næste uge er det jo allerede som det er blevet

er branchen jo primært på grund af dens grænseoverskridende natur reguleret af eu og mange af de elementer som beslutningsforslaget peger på er derfor også europæisk reguleret vi tror på at lige og fair konkurrence i landtransporten bedst sikres gennem fælles klare eu regler og bedre kontrol

der er et stort potentiale for at sikre bedre data om

digitalisering af transportdokumenterne

følge bilerne med gps og med nye værktøjer som blandt andet automatisk nummerpladescanning

allerede i dag har stor succes med at bruge

til andre formål i forhold til

indførelsen af tidsbegrænset parkering på højst fem og tyve timer er er vi også opmærksomme på at der er

de her rastepladser bliver brugt til campingpladser

udenlandske lastbilchauffører

være nogle mulige udfordringer ved det forslag blandt andet at

vil samtidig også kunne føre til øgede problemer med trafiksikkerheden da vi jo ved at kombinationen af store lastbiler og små veje især over for de bløde trafikanter kan skabe nogle trafikfarlige situationer

mange steder når store lastbiler parkerer i boligområder at det er til stor gene for beboerne og disse problemer kan risikere at stige markant hvis vi i højere grad leder parkeringen væk fra rastepladserne jeg kan derfor være lidt bekymret for

vi leder parkeringsproblemerne et andet sted hen samtidig skaber nogle helt nye og måske større problemer vi vil meget gerne ligesom alle andre

tilsluttet sig være med til at kigge på om vi kan finde en løsning på udfordringen men vi skal bare passe på

synes vi faktisk at der er flere elementer i forslaget der vil give god mening i forhold til at skabe større gennemsigtighed i transportsektoren og understøtte kampen mod social dumping i branchen vi er dog enige med ministeren i at det vil være hensigtsmæssigt at vi tager kampen sammen i eu når

kommissionens vejpakke skal forhandles som ministeren også var inde på i sin tale tyder alt nemlig på at det det primære fokus for europa kommissionens forslag vil være at understøtte et velfungerende indre marked som samtidig

understøtter kampen mod social dumping på den baggrund kan det konservative folkeparti ikke støtte beslutningsforslaget men vi ser frem til at vi inden for meget kort tid kan påbegynde et konstruktivt samarbejde med

er den her systematik som er kommet i cabotagekørslen hvor man i virkeligheden har ophævet de bestemmelser vi faktisk har og som skulle lægge en begrænsning på det fordi firmaerne simpelt hen har sat det fuldstændig i system

er fri bane at køre på fire og tyve timer i døgnet tre hundrede og fire og tres dage om året

må vi vel ikke bare læne os tilbage og så acceptere en uholdbar situation fordi vi er bange for at noget er værre det er vel ikke løsningen på

kan se vores rastepladser omdannet til primitive campingpladser hvor chauffører lever under

andre udfordringer og dem skal vi i hvert fald være opmærksomme på og hvis vi træffer en beslutning skal vi i hvert fald gøre det med åbne øjne i forhold til de konsekvenser beslutningen kan have

rigtig mange lokalsamfund

pludselig bliver omdannet til rastepladser eller langtidsparkeringspladser for

at de i realiteten i nogle tilfælde er sat

ordføreren synes ordføreren ikke det er et problem at

det faktisk i realiteten er lovligt ser ordføreren ikke et problem i det en ting er at danske

et problem at danske chauffører bliver arbejdsløse vi har ikke arbejdsløshed blandt danske chauffører vores største udfordring på det område er

at dem som gerne vil være lastbilchauffører har svært ved at få tid til

udenlandske virksomheder og af udenlandske chauffører som bor nat og dag i deres førerhuse og

tre kroner i timen jeg tror problemet er lidt større end

ventetiden på at få

faktisk må lukke og slukke fordi eu reglerne måske kan komme til

der er ikke mange danske chauffører tilbage i den internationale

presset ud netop på grund af de her lønninger det der er problemet er selvfølgelig

som herre andreas steenberg før lancerede fra talerstolen og som jeg ikke har hørt de radikale sige før nemlig at

at udenlandske chauffører kører indenlandsk kørsel i for eksempel danmark til

arbejdsforhold som svarer til bulgarske eller rumænske forhold hvis det er der man kommer fra

det vil sige med gods fra for eksempel tyskland til danmark og returlast fra danmark til tyskland færdig

at køre hverken en eller tre cabotageture indenlands i i danmark det var det forslaget gik ud på det

så er det også vigtigt for mig at vi

samles om nogle initiativer

ikke sådan at vi vil påstå at vi har fundet

jo så også glæde herre henning hyllested fra enhedslisten med

sigter vi efter at få lavet en fælles beretning der kan rumme et flertal i folketinget

den danske transportbranche er nemlig under pres men vi oplever at ministeren allerhøjest sidder på passagersædet

at direktøren for dtl erik østergaard siger

konkurrencevilkår tager ikke nødvendigvis udgangspunkt i rene ulovligheder men udspringer også af de talrige muligheder der ligger i at snige sig udenom og udnytte gråzoner i lovgivningerne med dette udspil og der refererer erik østergaard til vores udspil kan vi komme et skridt nærmere at dæmme op for det

vi nemlig til grin i danmark

til banken i bukarest eller warszawa cabotagekørslen er sat i system og i dag er der jo i virkeligheden ingen begrænsninger ministeren har så i et samråd tilbage i januar i år forsøgt at slå problemstillingen hen ved at sige at ifølge tal fra danmarks statistik udgjorde omfanget af cabotagekørsel i danmark to

af det samlede cabotagearbejde

og det betyder at danske lastbiler udførte ni procent mere cabotagekørsel i udlandet end der blev udført cabotagekørsel i danmark

ene punkt er ministeren undskyldt men det afgørende man glemmer i den her debat hvor man prøver

røgslør ud over problemstillingen

at der kun er ni ud af de otte og tyve eu lande med i opgørelsen i virkeligheden fylder cabotagekørslen i danmark langt mere

jo den sædvanlige gemmeleg

på samrådet oven i det har vi nogle fuldstændig urimelig lange sagsbehandlingstider ved tungvognspolitiet bekræftet gennem svar på spørgsmål som jeg har stillet til justitsministeren andre lande i europa vil ikke på samme måde finde sig i den unfair og ulige konkurrence belgien holland og frankrig har for eksempel væsentlig

har tyskerne altså også indført et forbud mod fem og fyrre timershvilet på rastepladserne det var en beslutning

og det vil selvfølgelig få betydning for danmark derfor vil

vi sandsynligvis opleve et pres på de danske rastepladser

at få lavet nogle højere ens standarder så man værner om chaufførernes løn arbejds og boforhold mens de

månedsvis

være helt sikre på at varm luft

det er ikke en situation vi vil finde os i

presset mod transportbranchen kommer ikke kun fra billige chauffører fra østeuropa nu er det åbenbart sådan at lønningerne for de bulgarske og rumænske chauffører er begyndt at genere de nærige arbejdsgivere så meget at man begynder

sætte annoncer i filippinske dagblade hvor man lokker med guld på de europæiske landeveje til filippinske chauffører der måske hvis de er heldige kan svinge sig helt op på

så skal de til gengæld også arbejde igennem og finde sig i at bo leve og arbejde i førerhusene i ugevis

det er en vognmand der hedder jørgen steffensen og

han har netop afholdt de her ansættelsessamtaler for lastbilchauffører i filippinerne og forklarer at han står frem nu her fordi han ønsker at afkriminalisere importen af filippinsk arbejdskraft til vognmandsbranchen

han dog ikke oplyse navnet på sin virksomhed men det er den udfordring som branchen står over for dansk folkeparti

og sfs beslutningsforslag er jo som jeg sagde i starten selvfølgelig ikke løsningen på alle problemer

er vi enige om at langt det vigtigste for os i de to partier der lige

at vi et flertal kan nå frem til nogle indstillinger i transport

håber vi på at vi ved fælles hjælp kan finde

ikke hører under boligministerens resort reglerne om udenlandske køberes ret til at erhverve danske udlejningsejendomme der indeholder boliger findes i lov om erhvervelse af fast ejendom som hører under justitsministeren erhvervelseslovens §

medfører at personer der ikke har haft fast bopæl i danmark i fem år alene kan erhverve fast ejendom med justitsministerens tilladelse tilsvarende medfører bestemmelsen i erhvervelseslovens § en stykke to at selskaber foreninger

altså juridiske personer der ikke har hjemsted i danmark også kun kan erhverve fast ejendom med justitsministerens tilladelse for personer der ikke har haft fast bopæl i danmark i fem år og for selskaber der ikke har haft registreret hjemstedsadresse i danmark er det således efter de nugældende regler muligt at nægte tilladelse til erhvervelse af fast ejendom med hjemmel i erhvervelsesloven er udstedt bekendtgørelse nummer syv hundrede og fire og tres af nitten fem og halvfems som blandt andet indebærer at selskaber fra lande der er medlem af eu eller har tiltrådt aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde eøs kan erhverve adkomst på fast ejendom i danmark såfremt erhvervelsen er en forudsætning for at udøve selvstændig virksomhed eller levere

ret så vel som eu retten er der endvidere vide muligheder for at udenlandske statsborgere og selskaber kan stifte selskaber i henhold til dansk ret sådanne selskaber der direkte eller indirekte er kontrolleret af udenlandske personer eller selskaber men som er stiftet i henhold til dansk lovgivning og har hjemsted i danmark vil uden videre kunne erhverve fast ejendom i danmark ud over de muligheder der er for eu og eøs selskaber vil det således generelt være muligt for udenlandske personer og selskaber ved en sædvanlig og lovlig anvendelse af danske selskaber at erhverve udlejningsejendomme

euf traktatens bestemmelser om fri bevægelighed herunder om kapitalens frie bevægelighed sætter grænser for hvilke lovgivningsmæssige tiltag der kan foretages med henblik på at regulere udenlandske køberes ret til at erhverve danske udlejningsejendomme en eventuel stramning er således inde at røre ved eu rettens bestemmelser om fri bevægelighed herunder kapitalens frie bevægelighed

omfatter også udnyttelse erhvervelse og afhændelse af fast ejendom det er således primært bestemmelserne om kapitalens frie bevægelighed der er relevante for beslutningsforslaget men det vil også være relevant at overveje

euf traktatens andre bestemmelser om fri bevægelighed

og den frie etableringsret det vil sandsynligvis ikke være muligt i henhold til eu retten at indføre regler som direkte forskelsbehandler mellem danske og udenlandske købere af udlejningsejendomme man kunne så overveje om der kunne indføres andre mere indirekte former for for

vil som udgangspunkt udgøre en restriktion derfor bliver det afgørende om en sådan restriktion kan begrundes i

euf traktatfæstede hensyn eller tvingende alment hensyn

anses for proportionalt beslutningsforslaget lægger op til at udenlandske opkøb er årsagen til stigende priser på ejendomsmarkedet og det skal dermed kunne begrunde et indgreb i givet fald skulle det forhold undersøges nærmere

er der overhovedet en sammenhæng mellem udenlandske opkøb af udlejningsejendomme og højere priser på markedet for udlejningsejendomme og vil eventuelle restriktioner udgøre et tvingende alment hensyn og være egnet til at varetage det pågældende hensyn samt endelig ikke gå videre end nødvendigt

den anden vej det er ikke udenlandske investorer der er årsag til højere priser det er de højere priser og forventningerne om fremtidige prisstigninger der tiltrækker de udenlandske investorer

jo ikke et isoleret fænomen på markedet for udlejningsejendomme det er hele boligmarkedet der er steget voldsomt

nemlig at boligpriserne er blevet urimelig høje i hovedstaden og i de større byer men i stedet for at bruge tid og kræfter på at undersøge tiltag som dels ikke kan realiseres inden for eu retten dels ikke ville have nogen virkning selv hvis de kunne realiseres så vil jeg foreslå at vi ser på de egentlige årsager til de høje priser

hvad vi kan gøre ved dem prisstigningerne er udtryk for at der er mere efterspørgsel efter boliger end der er udbud svaret på det er ikke øgede restriktioner på boligmarkedet men et øget udbud af boliger vi skal have bygget flere boliger

de omfattende analyser som beslutningsforslaget pålægger regeringen at gennemføre vil være spild af tid og penge derfor kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget men regeringen vil gerne drøfte det virkelige spørgsmål hvordan får vi bygget flere boliger til billigere penge så vi kan få priserne på boligmarkedet ned

beslutningsforslag om dette emne som jo grundlæggende handler om at redegøre for gældende regler og faktiske forhold som ethvert medlem af folketinget kan få svar på ved at stille spørgsmål til regeringen spørgsmålet kunne oplagt stilles som et udvalgsspørgsmål i stedet for at søge at pålægge regeringen

uddannelse man skal have for at eje noget landbrug og for hvor meget landbrug man må eje

på det her område er vi så i den situation at vi har set en meget stor eksplosion i antallet af udenlandske opkøbere vi

nævne det men der er masser af steder rundtom i europas hovedstæder hvor man har situationer hvor

almindelige borgere i et land ikke har mulighed for at bo i deres hovedstad fordi de bliver brugt som spekulationsobjekter af

som er risikoen i hele den her debat men jeg vil egentlig

ministeren hvis nu vi oplever at udlejningsejendomme stiger markant og at det udfordrer den boligregulering vi har

er et alment hensyn som er værd at tage

jo flere penge der er til rådighed til byggeri og opkøb af udlejningsejendomme jo flere boliger vil også være til rådighed for folk der gerne vil leje sig ind i en privat lejebolig hvis man forestillede sig at man fik jaget alle investorer der gerne vil investere i udlejningsejendomme på porten

skulle bruge deres penge på noget andet hvem skulle så være tilbage til at leje ud til de lejere der gerne vil bo i en privat

§ fem stykke to renovering altså at

i de regler der gælder for boliger efter nitten to og halvfems det er klart

må man jo lave den paragraf om der forholder det sig sådan at herre kaare dybvad har siddet bag en regering og har haft flertal med rød blok igennem fire år uden at have gjort noget ved den paragraf derfor må man jo formode

laves af renoveringer det som kaldes gennemgribende

renoveringer i § fem stykke to som muliggør at at man kan lave nogle moderniseringer af køkken og bad som i realiteten kan medføre at man får en fordobling af huslejen uden at at boligen er blevet væsentligt løftet

ordfører og jeg var ude at besigtige nogle nogle lejligheder

og der er den mulighed for at få nogle lejere ud og

jeg derfor synes jeg godt om den paragraf der er det bare lidt sjovt at se pendulet i folketinget så længe socialdemokratiet

når enhedslisten i sidste valgperiode hvor der var en socialdemokratisk boligminister

til denne boligminister lad os gøre noget ved den paragraf

er en paragraf som kunne være en barriere og

moderniseringer som ikke er gode nok

også for at vi renoverer boliger men det som jeg har set

men vi kommer ikke uden om at

så vil ekstraudbuddet af boliger være for lille til at kunne holde priserne i ro derfor synes jeg vi skal diskutere hvordan

reguleringen liberaliseret sådan at flere vil bygge

med boliger i storbyerne og den mangel

beslutningsforslag det kan jeg godt

hele præmissen for forslaget om

skyldes at der er nogle udenlandske investorer

jeg tror ikke den præmis er rigtig jeg tror på reglen om udbud

er liberal og jeg tror på at hvis der er stor mangel på boliger og hvis der er stor

gælder for boliger så så hele præmissen for for

begrænse udenlandske investorer i

den anden ting og grunden til at vi ikke støtter forslaget

nu kan vi bare gå ind og begrænse udenlandske investorers ret til at

i forhold til eu lovgivningen der er fri bevægelighed også for kapitalen i eu og derfor kan

gå ind og lave en ensidig dansk regel om det her

en tilbage løb som vi siger i hæren hvis vi gjorde det

lidt bag på mig at socialdemokratiet ikke er klar over at det her

en analyse af hvordan man kan begrænse det det synes jeg er spild af skatteydernes penge

jeg synes ikke man skal spilde skatteydernes penge

vi ikke støtte beslutningsforslaget i stedet for synes jeg at vi skulle samle kræfterne om

nemlig at tilskynde til at bygget nogle flere boliger der kan dække efterspørgslen byg

vi kan holde huslejen på et fornuftigt niveau jævnfør udbud

jeg håber at rigtig mange private vil bygge boliger og det ved jeg at

vi sige fjerne sten på vejen for at der kan bygges nogle flere boliger det tror jeg også de pågældende kommuner er meget optaget

det andet gode tiltag man kan

lave gode pendlerforhold at sørge for at der er den fornødne kapacitet i vores trafikale infrastruktur og sørge for at den kollektive trafik fungerer godt

egen fri vilje

væk fra københavn hvor priserne er helt anderledes det kunne også være med til at løse problemet

centralisere det hele i store byer som fluer om en sukkermad kunne man decentralisere lidt mere

kunne ligge i holbæk ringsted slagelse

eller eller andre gode steder hvorfor skal det hele absolut ligge inde midt i københavn hvor huslejepriserne jo er helt anderledes hvor der er trængsel

mangel på parkeringspladser og alt muligt andet

at foregøgle at vi kan begynde at sætte hegn op omkring køb af boliger i danmark

ordføreren kommer fra et parti som traditionelt har haft en stærk

ikke må begrænse ejendomsopkøb mener

begrænsninger på landbrugsejendomme altså hvem der må eje købe og drive landbrug

det er jo præcis det samme og af de samme hensyn som man gør det at man også her skulle overveje

hvordan fungerer vores ejendomsmarked i

ikke nogen begrænsning en af mine bedste venner er en hollænder som har købt en stor gård i

udenlandske landmænd med at komme til danmark og drive deres erhverv til gavn for os alle sammen han producerer masser af råvarer som vi forarbejder og som giver masser af arbejdspladser og eksportindtægter så

at dem der investerer med henblik på

de mindst slemme vi har så nok haft en periode i danmark hvor der var nogle danske spekulanter som var meget aktive

de er så blevet erstattet af andre investorer

den investering fra udlandet er steget fra fra fire milliard

kortlagt omfanget af udenlandske opkøb af udlejningsejendomme i danmark og også får kigget på hvilke juridiske muligheder

det kan godt være at det vil være

ikke noget problem med at udfordre eu lovgivningen hvis det er sådan at der er danske løsninger der er bedre end det som eu forsøger at styre

de her moderniseringer af af udlejningsejendomme der sker

så ville der være udsigt til at investor i en udlejningsejendom kunne tjene færre penge

er flertal i folketinget at der er aktører og

vil fortsætte med at have et et fokus på hvad det er der sker men hvis

med den udflytning der er over tid i en udlejningsejendom

det foruroligende ligesom det også vil være foruroligende hvis det er det der driver danske investorer jeg ser meget gerne at vi kommer frem til en situation hvor det

danske pensionskasser som i højere grad investerer

nogle langsigtede investeringer af vores fælles penge der bliver foretaget

jeg være mere tryg ved jeg ser frem til at vi får en drøftelse i udvalget af forslaget her og får

man har valgt at fremsætte et beslutningsforslag

at pålægge regeringen at redegøre for analyser af udenlandske opkøb

det kunne sagtens være klaret med et udvalgsspørgsmål som det også

og det er egentlig hovedgrunden til at vi afviser det her forslag men når vi nu diskuterer emnet vil

stigning i ejendomspriserne

vi har set i de senere år

naturligt at når befolkningens tillid til ejendomsmarkedet stiger så følger ejendomspriserne med

sagde det stop og de fleste kan sikkert huske de der nærmest spøgelsesagtige byer vi havde hvor projektejendomme stod tomme i lang tid og så begyndte man successivt

og gøre dem færdige det var jo ikke noget kønt syn

altså grænser for hvor meget man kan regulere der er en dynamik i markedet som vi har vanskeligt ved at håndtere jeg tror i hvert fald ikke på

den omstændighed at en bestemt ejergruppe

forhindrer nogle prisstigninger selektivt

logikken her forstår jeg ikke og så

vil sige at problemet

i et overkommeligt prisleje

den stigende urbanisering bør det samtidig være muligt for

almindelig indkomst den modsatte udvikling som vi har været og stadig er vidne til understøtter desværre en samfundstendens med geografisk differentiering på baggrund af socioøkonomisk status

er det vores ansvar som politikere at modarbejde sådan

sammenholdet i samfundet

om forslaget om at undersøge problemets omfang og

på det der står i forslaget men man siger ikke ja til de

enhedslisten får nogle faktuelle svar og nogle analyser

de to partier gerne vil have

stemme for beslutningsforslaget det

liberal alliances ordfører at man sådan set er rede til at svare på mange af de

et udvalgsspørgsmål nu går forslaget til udvalgsbehandling og så

de ting der står i bemærkningerne om fremtidige tiltag

er vi ikke nødvendigvis tilhængere af så dem føler vi os ikke bundet af

hvad omfanget af udenlandske opkøb af udlejningsejendomme faktisk er og det giver mening at få det kortlagt

ikke uvæsentligt hvem de udenlandske opkøbere af udlejningsejendomme i danmark er

det er ikke uvæsentligt hvilke eu retlige regler der gælder for udenlandske opkøb af danske udlejningsejendomme og det er ikke uvæsentligt hvilke juridiske muligheder vi har for at begrænse udenlandske investorers ret til at købe danske udlejningsejendomme det giver rigtig god mening at pålægge folketinget at fremkomme med et bud på mulige regelændringer i dansk regi

fremover at begrænse muligheden for udenlandske investorers køb af danske udlejningsejendomme det er et faktum at vi i danmark mangler billige lejeboliger og det er naturligvis stærkt problematisk hvis vores lokale indsats i danmark risikerer at blive undermineret af håbefulde udenlandske købere

ikke mindst hvis det får betydning for huslejepriserne

tilbage uden lys og liv i vinduerne mens bistert udseende vagter patruljerer foran den tomme parkeringsplads huse med kvadratmeterpriser vi end ikke tør tænke på står helt tomme og ubrugte mens tusinder af englændere må pendle over lange distancer for at komme ind til job om morgenen de har ikke råd til at bo i husene men må flytte langt uden for byen og friste en pendlertilværelse uden ret til deres egen hovedstad husene er ejet af hovedrige russere og arabiske investorer der bruger den britiske hovedstad

som de med en vis sandsynlighed har tiltusket sig på mere eller mindre legal vis som nu har fået magt over en hel storby og forvist almindelige mennesker fra den sådan er det heldigvis ikke i danmark sådan er det ikke i vores hovedstad eller i de andre store byer i vores land men inden for de senere år er udviklingen taget til og flere og flere udenlandske

er en praktisk foranstaltning det er et forsøg på at blive klogere på

af udlejningsejendomme har udviklet sig og hvilke juridiske muligheder vi har til rådighed investeringerne er femdoblet siden to tusind og elleve elleve op imod en tredjedel af de største udlejningsejendomsfirmaer

vist sig at der er forskellige holdninger til hvordan vi metodisk går til den her opgave men jeg synes nu alligevel at det er værd at bemærke

opmærksomhed i folketinget og der er et arbejde der ligger forude med at prøve at se på hvordan vi kan få kortlagt

fremadrettet kan være opmærksomme på hvordan vi sikrer at alle har mulighed for at bo til en rimelig pris og at alle har mulighed for også at være en del af

hovedstad eller andre større byer i danmark på samme måde som det altid har været det synes jeg er sundt jeg synes der er behov for

mulighed for at det ikke kun er dem som har råd til

at gå videre med det her arbejde det er i hvert fald noget som vi

har fokus på forslaget handler om forebyggelse af indbrud i private hjem og konkret foreslås det

til ændring af byggeloven så der kan stilles krav om tilfredsstillende tryghed med hensyn til indbrud

der stilles krav i bygningsreglementet om at

vinduer skal være indbrudssikrede så de kan holde indbrudstyve ude i mindst tre minutter inden vi kaster os ind i en lang og principiel diskussion om boligejeres ret til

vil jeg gerne starte et helt andet sted med et citat fra

bragt i jyllands posten den tyvende marts to tusind og sytten her skriver direktøren i vinduesindustrien branchedirektøren i dansk byggeri og branchedirektøren i di træ og møbelindustri følgende om forslaget om lovpligtig indbrudssikring

det skyldes at nogle meget traditionelle danske produkttyper brugt i århundreder ikke umiddelbart kan leve op til eu standarder standarder for indbrudshæmmende produkter med krav om indbrudssikring vil man med andre ord kunne risikere udfasning af for eksempel dannebrogsvinduerne der som bekendt er et af vartegnene for vores stolte byggekultur er det virkelig det man

og england med vinduer der åbner indad uden flere fag og uden de karakteristiske hasper

den type vinduer på en klassisk dansk murermestervilla som der findes rigtig mange af og som også er en stil der er populær for nybyggede huse

fra jyllands posten vurderes det herudover at den foreslåede ordning vil sætte to tre tusind arbejdspladser i danmarks yderregioner på spil det vil særlig ramme små og mellemstore virksomheder der ikke har råd til at omstille deres produktion og udvikle dokumentation for at deres produkter lever op til de nye krav det mener vi i regeringen ikke er vejen frem

er det vigtigt at holde sig for øje at antallet af indbrud ikke er ens over hele landet der er derfor heller ikke det samme behov for særlig sikring overalt det foreslåede krav om indbrudssikring vil dog ramme alle også dem der bor et sted med meget lav en risiko for indbrud samtidig er det ikke altid nok

forsinke en indbrudstyv i tre minutter hvis vedkommende ellers forbliver uopdaget

set fra et internationalt perspektiv

danmarks mange parcelhuse omkranset af hække giver rigtig gode vilkår for indbrudstyvene

er svære at opdage for den type boliger giver det formentlig mere mening at få alarmsystemer

eller hellere vil sikre sit hjem ved at installere et alarmanlæg vil fem tusind kroner for indbrudssikrede døre og vinduer være en væsentlig ekstra udgift uanset hvad byggeriet i

er nævnt i forslaget må derudover betragtes som et minimumsbeløb

hvis man ønsker at bygge med afsæt i andre løsninger end de helt standardiserede

og at forsikringsselskaberne ved deres prissætning har mulighed for at foretage

regeringen mener altså at det helt grundlæggende må være op til den enkelte boligejer selv at vurdere behovet for indbrudssikring navnlig i lyset af beliggenheden og dermed indbrudsrisikoen og de alternative sikringsmuligheder der foreligger i forlængelser

mener regeringen således at det må stå ejeren af en traditionel murermestervilla frit for at bibeholde dannebrogsvinduet hvis det er det der foretrækkes herudover vil kravet om indbrudssikring ikke kun pålægge boligejere

her har vi jo faktisk et område hvor der er meget stor enighed blandt

beskæftiger sig med forebyggelse i forhold til hvad vi kan gøre for at forhindre indbrud for eksempel det kriminalpræventive råd som jo også anbefaler en løsning hvor man laver nogle ændringer af bygningsreglementet sådan

rigtigt at der er nogle typer byggerier og det nævner ministeren som som kan være ældre

nødvendigt at man har en eller anden form for dispensationsordning det kender vi jo også i dag i forhold til ældre bygninger hvor der kan være dispensationsmuligheder i forhold til energikrav og andre ting så hvis et forslag som det her indebærer en sådan model for en dispensationsordning for eksempel i forhold til ældre byggeri

grundlæggende være en god ting set

også i nybyggeri kan man have lyst til at have de vinduer som er populære i en murermestervilla jeg synes virkelig ikke at hverken herre rune lund eller socialdemokraterne eller sf skal have lov til at forbyde folk

ved nybyggeri jeg må indrømme at jeg synes

om om meromkostninger på omkring fem tusind kroner

et nyt parcelhus til omkring to million

er vi nede i meget små beløb som kan betyde meget i forhold til den kriminalitetsbekæmpelse der ligger i det her

nye vinduer der ser ud som de gammeldags vinduer så var den dispensationsordning jo ikke nødvendig men nu mener herre rune lund pludselig at når det er nye huse

er det slet ikke nødvendigt med en dispensationsordning for at bruge gammeldags udseende vinduer der synes jeg der er lidt modstrid men helt principielt når der er meget stor forskel hen over landet på indbrudsrisiko i huse hvorfor skal man så have de samme stramme regler overalt når der nogle steder ikke er brug for de stramme regler

ministeren at det er et trygfonden det kriminalpræventive råd forsikring

pension sikkerhedsbranchen og stort set samtlige eksperter der beskæftiger sig med kriminalitetsbekæmpelse anviser at hvis vi vil have nedbragt antallet af indbrud i danmark som ligger

indbrud i danmark til at falde markant mere

var hvis indbruddene blev opklaret jeg er sådan set enig med herre rune lund der siger at det

noget med højere straffe for indbrud nej men det ville virkelig hjælpe noget hvis man opklarede indbruddene så folk i det hele taget blev straffet og der har vi en meget meget lille

organisationer der beskæftiger sig med kriminalitetsforebyggelse for jeg

debat i dag trygfonden det kriminalpræventive råd forsikring pension som ministeren jo

og sikkerhedsbranchen alle sammen anviser at det er den her løsning

gerne vil have et hus der ser ud på en bestemt måde og er bygget på en bestemt måde og hvis boligejeren i øvrigt vurderer at det er bedre med et alarmsystem end

det er med indbrudssikrede vinduer

til nybyggeri og

jeg gerne høre ministeren om det er det der er sagen skal der ikke være nogen krav i bygningsreglementet for så er der virkelig virkelig mange krav som sikrer godt indeklima som sikrer energirigtige vinduer som sikrer brandsikkerhed

regeringen går ikke ind for at vi nu

det man kunne kalde et mere privat problem om man har sikret sit hus

selv om man eventuelt bor i et område hvor der

lovgivningen skal bruges der hvor der er store kræfter på spil den skal ikke bruges til at sørge for at en person bygger et hus på en bestemt måde når det slet ikke er nødvendigt at bygge huse

det fordi borgerne har en ret

forventning når noget af det mest indgribende sker nemlig indbrud i

op det kan vi konstatere for det har de gjort men vi har tyverialarm så lige så snart de har brudt op og er gået ind i huset og har hørt alarmen bippe

men det er altså en indbrudssikring der virker

at sætte tyverialarm op så det har vi valgt i min familie og det synes jeg også at andre familier skal have mulighed for at vælge hvis de gerne

i danmark danmark

meget få af de begåede indbrud der opklares

tænke nyt og vi bliver nødt til både at skele til udenlandske erfaringer og til eksperters vurdering af hvad der virker for den nuværende indsats virker ikke godt nok alle eksperter peger altså på skalsikringen og det er baggrunden for forslaget som vi diskuterer her i dag vi ønsker at ændre byggeloven og bygningsreglementet så der ved nybyggeri og større renoveringer stilles krav om at der anvendes større vinduestyper som gør det så svært som overhovedet muligt for tyven at bryde ind lignende ordninger lignende ordninger findes jo allerede i både holland og england hvor det har vist sig at

effekt hvis man tager til holland og kigger på husene der

man også konstatere at det ikke er sådan at gamle huse

pludselig ser fuldstændig anderledes ud

at adressere det her med testene af den her type vinduer altså tre minutterssikringen så

anvender i holland hvor antallet af indbrud altså er raslet

eller laver store renoveringer

skal det være et lovkrav det vil betyde at markedet hurtigt vil ændre sig det er det

har set i holland og england så der alene udbydes

døre og vinduer der lever op til standarden for tre år siden igangsatte den tidligere sr regering en række forsøg herhjemme

hvis vi fra politisk hold oprigtigt ønsker at nedbringe indbrudstallet i danmark

samtidig pege på at vores politi er under et historisk pres

bliver vi altså nødt til at sætte ind med de forebyggende initiativer initiativer der virker til de partier der er tilhængere af forebyggelse men som ikke støtter forslaget her

jeg stilfærdigt sige at jeg ikke forstår ræsonnementet for hvis man har

man hvor krænkende og utryghedsskabende det er

at skabe et trygt samfund uden bekymring for indbrud og når vi nu

så skal vi da lytte til det og vi skal tage redskaberne i brug alt andet er et svigt

den minimale meromkostning lynhurtigt vil blive udlignet af

ikke mindst samfundsøkonomisk lad os nu for alvor få knækket indbrudskurven i danmark lad os ikke være tilfredse med at danske borgere er blandt dem i europa der hyppigst oplever at komme hjem til hjem

og døre i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer skal kunne modstå en indbrudstyv i tre minutter jeg vil starte med at sige at dansk folkeparti ikke kan støtte beslutningsforslaget argumentationen i forslaget baserer sig i høj grad på tanken om at vinduer og døre skal kunne modstå tyven i tre minutter og jeg tror man med fordel vil kunne kigge på den test der anvendes og vurdere om man synes at de værktøjer en tyveknægt skulle have til rådighed i testen også svarer til de værktøjer en tyveknægt i den virkelige verden

som vurderer modstanden i dørene og i vinduerne jeg tror derfor ikke på præmissen i at noget skulle været indbrudssikkert i tre minutter blot hvis det lever op til den test der er lavet her hvis noget reelt skal være indbrudssikkert i den virkelige verden

det kræve langt mere end det man forlanger i dag og det vil altså blive langt mere fordyrende end det udgangspunkt der tilsiger at omkostningerne vil ligge på omkring fem tusind kroner for et nybygget parcelhus og det

et konservativt skøn netop det faktum at det er fordyrende og besværligt for producenterne er også en væsentlig del af afvisningen af beslutningsforslaget rigtig mange af vores mindre vinduesproducenter vil have meget svært ved at omlægge produktionen til de her krav

store spørgsmålstegn ved effekten ved at indføre kravet risikerer vi at vi kommer til at udsætte en i forvejen hårdt konkurrenceudsat branche for endnu mere pres fra udenlandsk konkurrence vi risikerer simpelt hen at det kommer til at koste danske arbejdspladser og vel at mærke nogle af de steder hvor

i forvejen må man sige er meget trægt at sætte privat beskæftigelse i gang og det har vi det meget svært med men

der ingen tvivl om at der er alt alt for mange indbrud i danmark

kigger vi på kurven og tager et historisk blik på tallene

er det klart at antallet af indbrud fra midten af

og frem til midten af nullerne ligger relativt stabilt på mellem

femogtredivetusind indbrud i private hjem årligt i to tusind og otte sker der for alvor en eksplosion i antallet som stiger til over fyrretusind og der ligger man så i en årrække indtil tallet igen begynder at stabilisere sig på det der har været normaltallet for mig at se er der ingen tvivl om at den pludselige stigning har en eneste årsag nemlig at en stribe lande blev lukket ind i schengen i to tusind og otte det handler altså for en stor dels vedkommende om grænsekontrol grænsekontrol

det er i hvert fald hvad vi kan pege på som den klare tendens ud fra de tal vi har vi kan gøre mange ting en grund til at der er så mange indbrud i danmark er jo at opklaringsprocenten er alt alt for lav ganske få procent af indbruddene opklares og det betyder reelt at indbrudstyvene kan fortsætte og fortsætte uden at de stilles til ansvar vi mangler altså at der bliver sat en prop i hullet der skal med andre ord gøres en markant opbremsning her

det væsentligt at myndighedsindsatsen bliver kigget efter i sømmene vi kan se på straffen for indbrud jeg synes det vil være væsentligt at sende et meget klart signal til folk der overvejer at begå indbrud om at

så skal der gøres noget ved hæleriet for der er et alt for stort marked i danmark hvor det er for nemt for hælere at afsætte og omsætte store mængder af tyvekoster og det må vi jo også sætte ind over for derudover synes

at vi skal styrke kontrollen særlig udrejsekontrollen ved de danske grænser for at bremse tyveknægte og hælere i at medbringe de her tyvekoster til andre lande det synes jeg burde være en selvfølge når vi kigger på historikken og de danske tal jeg glæder mig til at vi i løbet af sommeren og efteråret skal diskutere en ny indbrudspakke som skal være med til at dæmme op for antallet af indbrud der er alt for mange indbrud og derfor

er der behov for at vi kigger på mange punkter ikke bare det punkt der er lagt frem her i dag

at det for alvor vil kunne forebygge indbrud

der forskellige diskussioner om ældre byggeri og vinduers udformning og den slags ting men

ikke den rigtige vej at gå når man for en meget lille meromkostning kan lave en forebyggelse som vil gavne tusindvis af mennesker i

tale om nogle relativt store konsekvenser for nogle mennesker hvis man vælger at lægge sig fast på lige præcis den her løsning jeg synes jo der er mange løsninger der er værd at kigge på og jeg synes det er for ensidigt hvis man bider sig fast i at det lige præcis skulle være indbrudssikringen

en mulighed der er i dag så hvis man synes man har

ud og investere i nye døre vinduer eller låse eller

det er der jo muligheder for så det er jo ikke fordi vi blokerer for at man kan have den her mulighed hvis man ejer et hus

at undgå at det her forslag kommer igennem det

ordføreren citerer fra

jeg negligerer sandelig ikke at vi har mange indbrud i danske hjem vi har alt alt for mange

vi haft over alt for mange år og derfor glæder jeg mig til at der kommer en indbrudspakke til efteråret så er det rigtigt

rejst tvivl om den test der anvendes

er helt legitimt at man spørger hvad kan den her test så i virkeligheden hvad er det vi tester

og ikke vinduesekspert eller ekspert i døre men jeg vil sige

er jo korrekt at der er vinduesproducenter her i danmark det siger at de så ikke i samme omfang vil kunne producere de nuværende vinduer

ikke lige pludselig om et par år står tilbage med nogle vinduer

som ligger her det er ikke mit indtryk at vi kommer til

at give det her område et løft hvis man vedtager det der ligger jeg tror der skal langt mere til til gengæld

side at vi kun skulle lytte til nogle jeg vil

i dansk folkeparti har gjort os utrolig store anstrengelser for

lytte til alle der gerne vil fortælle os noget

og fundet ud af at vi synes

skal jo have anmeldt indbrud for at få

antallet af indbrud er kraftigt for nedadgående og har været det siden to tusind og elleve vi indtager en fornem andenplads i europa og det skal der selvfølgelig gøres noget ved en stor del af indbruddene

begås af østeuropæiske tyvebander der kommer hertil det er omkring en tredjedel og mange steder faktisk helt op til halvdelen det er ofte organiseret tyveri og og man må jo umiddelbart spørge sig selv

det er der får de her mennesker til

rejse hele vejen til danmark gennem flere andre lande for at

at filosofere lidt over mig bekendt

finde lige så godt et udbytte i tyskland men det kunne måske have lidt at gøre

i den forbindelse er det værd lige at påpege

også dansk folkepartis ordfører var så venlig at sige og jeg understreger det for ligesom ikke

i skoene at jeg ikke tager indbrud alvorligt eller

vi så sandelig fra regeringens side det er også derfor ministeren

hvor socialdemokratiet også har været ved magten det er en indbrudspakke der vil betyde at straffen for indbrud hvor der er nogen hjemme

stiger med en tredjedel hæleri kommer i fokus og i det hele taget kommer der en særlig bestemmelse

indbrud i private hjem man må jo nok stille sig selv det spørgsmål også i relation til forslaget her i dag

der skal straffes er det boligejerne der skal have bøden

forslaget eller er det tyven der skal have straffen vi mener som udgangspunkt det er det sidste det må efter min opfattelse og efter venstres opfattelse være op til en forhandling mellem boligejeren og forsikringsselskabet

hvor meget rabat der gives i forbindelse med forskellige former for indbrudssikring om nogen overhovedet men det må jo dog være noget der afbalancerer sig selv i et forhåbentlig frit forsikringsmarked

hos de fleste selskaber at det ved

på den her indbrudssikring som der tales om

som er oplyst her i

forslaget fra venstres side

negligerer vi bestemt ikke at det at

risikoen for indbrud personligt havde jeg indbrud for en halv år siden og ganske ligesom hos ministeren blev udbyttet begrænset af en alarm

men hvad gør man så jamen så indbrudssikrer man men det er da mit valg det er

noget samfundet skal komme og forlange at jeg gør hverken i etablerede huse eller i

noget besynderligt at

over deres økonomi og over om de overhovedet skal have pligt til

en sådan indbrudssikring

indbrudssikring en god idé men det må være op til folk selv så jeg kan sige at venstre

fanø havde to ærø havde tre og så videre og så videre der er store egne af danmark hvor det vil være helt vanvittigt at

foretage en indbrudssikring fordi andre dele af landet har haft mange

de her produkter og den her måde at sikre døre vinduer og låse på gå fra at være et nicheprodukt til at blive et standardprodukt og vil ordføreren så ikke erkende at i den situation vil prisen sådan set blive lavere og ikke

tyvetusind eller halvfemstusind

noget vi skal tvinge ned over hovedet på folk vi mener det skal være folks egen afgørelse om de vil ofre penge på det her eventuelt efter en forhandling med forsikringsselskabet det er jo heller ikke sådan at fordi der desværre bliver skudt folk i danmark jamen så forlanger vi at samtlige danskere skal anskaffe sig en skudsikker vest

omkring indeklima sundhed det kan være omkring energiforbrug og det kan være omkring brandsikkerhed men det er da også rart hvis man med i den pakke kan få det mest sikre hus for en minimal meromkostning og en endnu mere minimal meromkostning hvis det er at det

noget som som vil være et standardprodukt og ikke som i dag et nicheprodukt

kriminalitetsbekæmpelse er det bare ofte mere straf med straf på også selv om der er en ringe dokumenteret effekt for at det

ved vi på baggrund af forskning på baggrund af

krav i bygningsreglementet det er som oftest krav

man siger er nødvendigt at etablere

er nødvendigt at fastslå når huset bygges det kan være dørbredde det kan være loftshøjde det kan være gulv i beboelsesrum og så videre i forhold til terrænhøjde det er noget der ikke ændres

er forhold som enhver ejer kan etablere siden hen og

holdning at staten i videst muligt omfang

hvordan helt almindelige danskere lever deres liv så længe deres valg ikke går ud

andre i denne situation kan man diskutere om det generelle ønske om at nedbringe indbrudskriminaliteten kan retfærdiggøre et så omfattende indgreb i den personlige frihed

ind og blander sig i noget af det vi vel kan kalde det mest hellige nemlig

være rigtigt at staten skal blande sig i hvilke vinduer og døre man skal have i sit eget hjem jeg synes det er langt ude vi må simpelt hen have tiltro til at borgerne kan tage ansvar selv og selv vurdere hvordan de vil sikre deres eget hjem der er kommet mange eksempler for det første er det jo ikke alle der bor i et område med en høj indbrudsrisiko som vi også

og for det andet er det da ikke alle der har råd til at indbrudssikre deres hjem det skal vi ikke tvinge dem til de

om det er nødvendigt inden for det økonomiske råderum de nu måtte have derudover er spørgsmålet også om det overhovedet har en proportionel effekt at tvinge alle boligejere til at indbrudssikre deres hjem det kan jo være at man i nogle områder som vi har hørt har

valgt at gøre nogle helt andre ting vi at ministeren har installeret en alarm og

at det man reelt vælger som

er ens egen sag og ikke statens det er klart at vi som liberalt parti ikke kan støtte det her forslag hvor staten griber ind i helt almindelige danskeres hverdag på så omfattende

område og totalt fratager dem deres frihed til at indrette sig som de vil derfor er det meget principielt for os

indbrudsforsøg på tre minutter det er godt nok noget vi har diskuteret rigtig intensivt i

der er faktisk rigtig mange gode argumenter både for og imod det her forslag

plus er også at indbrudssikring af et hjem med sikring af døre og vinduer er den mest effektive form for indbrudsforebyggelse du får og det har været med til at halvere antallet af indbrud i nybyggede hjem i holland og england ganske vist

så har vi faktisk udgiften på plussiden

det er dyrt vi synes at fem tusind kroner eller måske mindre er en lille udgift

renoveringer

at ansvaret for sikring af hjemmet ligger hos den enkelte også indbrudssikring

det må være forsikringsselskaberne som må pålægge folk at forsikre deres eget hjem og ikke staten

at indbrudstyvene bare ruster sig til den nye situation og bliver endnu dygtigere og bruger hårdere midler

argument er at vi måske skubber indbruddene fra

nyrenoverede hjem over i hjem der ikke er nybyggede

ministeren har en lille pointe i forhold til

der argumenter både for og imod jeg tror også

gå ind og blande sig i folks privatliv i forhold til det her

cirka står fifty fifty i alternativet

spørger vores medlemmer hvad de mener

procent af dem svarer og jeg kan godt afsløre at det har

pålægger

er færdige med den afstemning så på fredag glæder jeg mig til at fortælle folketinget om hvad alternativet mener

om vi støtter et ja eller et nej i den

og bemærket om der skulle være

udskifte alle de gamle vinduer mig bekendt er det nemlig ikke tilfældet der har man fundet en løsning

innovationsfordel i danmark

vi jo siger at vi kan se alle fordelene ved det her

så er nogle udfordringer som vi i forbindelse med udarbejdelsen af

konkret forslag skal tage højde for

på gamle pæne huse vi skal ikke ødelægge muligheden for eksperimenterende byggerier de dispensationsordninger som vi også kender omkring energiforbrug ved gamle

interesseret i at få nogle grimme grimme vinduer op på nogle pæne gamle huse

vi formulerer en en politisk intention men samtidig siger at

er nogle udfordringer eller nogle ting vi skal have adresseret i den her sammenhæng

vil alternativet agere i den situation når nu det er sendt til afstemning kan man

har stemt til at der helt sikkert kommer en beslutning

til til en beretning men men

har jo relativt mange indbrud og man kan jo frygte at vi ligefrem tiltrækker tyvebander

forholdsvis dårligere indbrudssikring og det kan vi ikke være tjent med vi har dog et par bekymringer i forhold til den konkrete udformning af en eventuel fremtidig regulering som vi håber

grundlag for en fælles tilgang det handler om den danske

og det handler om pragmatisme vi har fået en henvendelse fra dansk vinduesindustri

bringer markedet på udenlandske hænder det er derfor vigtigt

mere snævert end den nævnte tre minuttersindbrudssikring tilsvarende er der en bekymring

formuleret en standard så snæver at det kan betyde døden for de meget smukke sprossevinduer

affattes som en tre minuttersregel endelig er

pragmatisk afgrænsning der er allerede foretaget en god afgrænsning i beslutningsforslaget når der tales om nybyggeri nybyggeri og særlig store renoveringer men det er

byggeri eller renovering er pragmatisk forstået på den måde

tyverisikret vindue på femte etage det behøver man måske ikke det kan

er stålfast så med disse pragmatiske ønsker til den fremtidige udformning af en eventuel regulering kan vi godt

synes jeg vi skal bede ministeriet om at opsamle erfaringerne fra holland

i forhold til at sikre at gamle bygninger selvfølgelig stadig væk kan fremstå æstetiske

det er noget af det mest utryghedsskabende overhovedet

bygningsreglementet som det er i dag er masser af

burde være op til den enkelte hvorfor skal man have installeret en røgalarm

individuelt ansvar

ikke et individuelt ansvar at finde en bolig hvor

energirigtige vinduer eller hvad det nu kan være bygningsreglementet er langt

men jeg kunne trods alt ikke få svar på hvilke dele der skulle pilles ud af bygningsreglementet og bygningsreglementet er der jo for at sikre nogle sundere mere klimarigtige og sikre boliger i det her land

blandt andet kom fra den radikale ordfører

os få undersøgt om vi kan gøre det mest

mest pragmatisk og samtidig leve op

ordfører fru trine bramsen sagde

også ind når det heller ikke

har et meget meget presset politi i de her år det er der mange årsager til

derfor er vejen at gå også

forebygge i stedet for som jeg

og så give nogle højere straffe det er jo efterhånden mantraet igen og igen

at der ikke bliver begået indbrud i første omgang og det er sigtet med lovforslaget her og som mine kolleger har været inde på er

bare noget vi siger det er trygfonden det kriminalpræventive råd og andre der siger at det her er en

ret trælse førsteplads vi har

opklaret vi ved fra undersøgelser vi ved fra forskning vi ved fra eksperter at der er et middel som er specielt effektivt til at forhindre indbrud og det er en

straffe til mere straf med straf på også selv om der i stort set alle tilfælde ikke er nogen dokumenteret præventiv effekt her har vi så et område hvor vi faktisk kan gå ind og lave noget forebyggelse som vi ved virker

en meget lille meromkostning og som vil have betydning for tusindvis af mennesker

de centrale aktører på området trygfonden forsikring pension det kriminalpræventive råd og sikkerhedsbranchen at det her

måden at gribe sagen an på vi har set erfaringer fra andre lande fra holland og england

der er indført lovkrav om indbrudssikring ved nybyggeri og større ombygninger

en minimumsgennembrydningstid på tre minutter og i begge lande

vi set en halvering i antallet af indbrud i nybyggede

det er jo erfaringer som som er konkrete erfaringer og som vi også kan bruge til at lave ændringer i lovgivningen herhjemme

vil være meget lille i den rapport som

udarbejdet af cowi for energistyrelsen

at forbrugerprisen for den foreslåede minimumsgennembrydningstid på tre minutter

med en byggeomkostning på

det er en prisforøgelse som er

det vil gå fra at være et nicheprodukt til at blive et

endnu mere det er også interessant at der er en diskussion i mange andre europæiske lande om

til at gennemføre en forbedret skalsikring skal skal det at vi har en slap lovgivning slapt bygningsreglement på det her område medvirke til at

får endnu flere indbrud i danmark sammenlignet med hvordan situationen ser ud i andre lande når vi nu har den meget kedelige

land i europa som har næstflest indbrud per indbygger kun overgået af grækenland det er ikke en rekord

i det her ting er stolt af

har det været fremført fra alternativets og

har nogle bekymringer i forhold til om man

have en pragmatisk tilgang til det i forhold til æstetik og i forhold til

vi fem partier i oppositionen som jo grundlæggende

muligt sætter os ned og laver en beretning med en fælles tekst om

at der er noget er noget god musik i det her

fornuftig løsning når

hvis det kan lade sig gøre at finde et fælles grundlag at stå på her som vil have en klart kriminalitetsforebyggende effekt uden at vi hele tiden skal snakke straf med straf på

være fint hvis oppositionen kunne finde frem til

at lande på på noget fornuftigt og pragmatisk her så har vi jo også den mulighed at hvis vi kan blive enige om et fornuftigt

vi rent faktisk gøre noget som forhåbentlig er fornuftigt til konkret virkelighed til gavn

for tusindvis af mennesker i det her land lave kriminalitetsforebyggelse lave noget der bekæmper kriminalitet have en fornuftig tilgang til kriminalitetsforebyggelse som ikke

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til mandag den niogtyvende maj to tusind

snyd med overarbejde og andre forhold der normalt er reguleret i overenskomster og det omfatter også brud på lovgivningen for eksempel manglende indbetaling af feriepenge dårligt arbejdsmiljø eller manglende indbetaling til skat de urimelig lave lønninger skal selvfølgelig bekæmpes der skal være dansk løn i danmark det er først og fremmest vores fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer der må håndtere det men de omfattende brud på dansk lovgivning der både dækker over uvidenhed og decideret snyd er selvfølgelig myndighedernes ansvar mens vi her i folketinget har et ansvar for at både arbejdsmarkedets parter og myndighederne støttes i deres arbejde for at sikre lige vilkår og konkurrence for danske arbejdspladser fra to tusind og fire til to tusind og elleve tog folketinget ikke så mange initiativer for at leve op til det her ansvar

og tolv og frem til i dag er der blevet afsat penge til at politiet arbejdstilsynet skat og styrelsen for international rekruttering og integration i samarbejde kunne styrke kontrollen med udenlandske virksomheder og ansatte i danmark den indsats har nu fungeret i fem år og er efter vores opfattelse blevet stadig bedre vi ønsker nu at benytte det her fem årsjubilæum som en anledning til at stoppe op og få diskuteret den fælles myndighedsindsats med henblik på at fortsætte og styrke den vi takker selvfølgelig

hovedparten af partierne her i folketinget har været med til at støtte

indgået både under den nuværende men også

vi gør status over i dag har været i gang i fem år og det er derfor også meget relevant at vi her

får en drøftelse af de hidtidige erfaringer

været en teknisk gennemgang for en række af

en række embedsmænd fra både skatteministeriet beskæftigelsesministeriet og

regeringen at vi har en effektiv indsats der bidrager til at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked herunder også at være med til at bekæmpe det som defineres som social dumping det fremgår også meget klart af regeringsgrundlaget udenlandske virksomheder og medarbejdere

er velkomne i danmark men det står uden for diskussion at de skal overholde vores regler på arbejdsmarkedet

udenlandske lønmodtagere skal arbejde under de løn og arbejdsvilkår der gælder

og arbejdsmarkedets parter har ansvaret for at sikre løn og arbejdsvilkår det giver

et både velfungerende men også fleksibelt

at udenlandske virksomheder skal overholde de danske regler så de ikke vinder

bevare et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked her i

to tusind og sytten har fastholdt bevillingen til den fælles myndighedsindsats

har vi fokus på

vi har fastholdt myndighedsindsatsen hvor arbejdstilsynet skat og politiet tager ud på

et effektivt redskab til at få fat på de virksomheder der ikke overholder reglerne siden to tusind og tolv har der været afsat midler til den styrkede indsats over for social dumping hvorefter kontrol og tilsyn med udenlandske virksomheders regelefterlevelse er øget betydeligt myndighederne gennemfører fælles kontrolaktioner og

på området i to tusind og seksten og to tusind og sytten

fortsat fokus på at effektivisere kontrollerne således at ressourcerne bruges dér hvor effekten af myndighedernes indsats er størst

sund fornuft endvidere har myndighederne også arbejdet med at indhente ny viden og udvikle værktøjer så indsatsen forbliver aktuel endelig har myndighederne fokus på nye tendenser blandt udenlandske virksomheder der udfører arbejde her

for at understøtte dette arbejde er myndighederne i løbende dialog om både branche og virksomhedsudvælgelse til kontrolindsatsen med henblik på netop at sikre at de mest risikofyldte brancher og virksomheder prioriteres højest

jeg kan oplyse at der er gennemført otte og tredive landsdækkende fællesaktioner og

seksten i perioden to tusind og tolv

seksten har arbejdstilsynet besøgt ellevetusinde og femhundrede og sytten udenlandske virksomheder og afgivet seks tusind tre hundrede og otte og fyrre reaktioner knap tre fjerdedele af reaktionerne drejede

alvorlige overtrædelser det er

forbud eller strakspåbud i myndighedsarbejdet er skat med til at sikre regelefterlevelse på skatte og afgiftsområdet og jeg har fået oplyst at skat i perioden to tusind og femten

seksten har foretaget syv tusind en hundrede og seks og tredive kontroller hvoraf to tusind tre hundrede og fire og halvfems kontroller er endt med regulering

politiet yder bistand til skats og arbejdstilsynets administrative kontrolarbejde

kontrollen med udlændinges opholds og arbejdsgrundlag ligesom de efterforsker formodet strafbare

at politiets erfaring med sager om ulovligt arbejde i to tusind og seksten blandt andet har medført fire hundrede og tre og tres sigtelser mod arbejdstagere for ulovligt arbejde og tre hundrede og seks og tredive sigtelser mod arbejdsgivere

bred opbakning her politisk i folketinget

for den sags skyld også

vi har nemlig styrket samarbejdet med myndighederne i andre lande hvor vi kan og skal gøre mere for at sikre at flere udenlandske virksomheder i danmark overholder reglerne beskæftigelsesministeriet har indgået bilaterale samarbejdsaftaler med fire østeuropæiske lande polen litauen letland og slovakiet om et styrket myndighedssamarbejde på udstationeringsområdet jeg lægger stor vægt på at myndighederne får et bedre kendskab til de forskellige landes modeller for arbejdsmarkedet og får et bedre samarbejde

om om udveksling af information og oplysninger

med til at sikre en større transparens

par bemærkninger til rut registeret etableringen af rut registeret i to tusind og otte er et fælles projekt baseret på en bred politisk aftale om at sikre myndighederne og arbejdsmarkedets parter oplysninger om udenlandske virksomheder her i

som på mange måder er et omdrejningspunkt for den fælles myndighedsindsats rut registeret har nemlig vist sig

være et særdeles effektivt redskab til at understøtte myndighederne og arbejdsmarkedets parter i hver deres opgaver med at sikre ordnede forhold hos udenlandske virksomheder det er den type redskaber som jeg mener vi har mest gavn af indsatsen viser

udenlandske virksomheder som er anmeldt i rut i højere grad lever op til

end udenlandske virksomheder der ikke overholder rut anmeldepligten i gennemsnit får syv og halvtreds procent af de udenlandske virksomheder der ikke er i rut registeret en alvorlig arbejdsmiljøreaktion det tilsvarende tal for de virksomheder som er i rut er cirka

som et omdrejningspunkt for både myndighederne og arbejdsmarkedets parter i arbejdet med at sikre ordnede vilkår

vi har også sidste år fået vedtaget to lovforslag der gennemfører håndhævelsesdirektivet og som understøtter indsatsen for ordnede forhold

at arbejdstilsynet har fået mulighed for at finde frem til postkassevirksomheder der misbruger udstationeringsreglerne samtidig udvides rut som nu vil indeholde oplysninger der bidrager til at belyse om virksomhederne har reelle aktiviteter i

bemærkninger til hele den diskussion der har været omkring det øgede fokus på illegal

regeringen ser med stor alvor på de lommer af det danske arbejdsmarked hvor man kan slippe af sted med at ansætte tredjelandsborgere uden lovligt ophold og uden arbejdstilladelse det skal vi have meget mere fokus på i fremtiden for det kan vi simpelt hen ikke acceptere derfor har regeringen jo også for nylig nedsat en arbejdsgruppe som skal se på erfaringerne fra den hidtidige indsats og ikke mindst

forstærkede tiltag arbejdsgruppen har deltagelse af udlændinge og integrationsministeriet justitsministeriet skatteministeriet og beskæftigelsesministeriet og forventer her senere på året at kunne afslutte sit arbejde jeg kan oplyse at arbejdstilsynet i en periode vil optælle de gange hvor der videregives oplysninger til politiet på baggrund af mistanke om illegal arbejdskraft på den måde får vi et nærmere kendskab til problemets omfang desuden har udlændinge og integrationsministeren tilkendegivet at

for at skærpe straffen over for arbejdsgivere som udnytter ulovlig

omkring det danske arbejdsmarked så udenlandske virksomheder og ansatte får et bedre kendskab og en lettere adgang til information om hvad der gælder

også glæder mig til at have med folketingets partier der er ikke nogen tvivl om

bekæmpelse af illegal arbejdskraft vi kan

den økonomiske situation det er jo sådan at der senest med

for to tusind og sytten er afsat midler til at fastholde myndighedsindsatsen på niveau med to tusind og seksten aftaleparterne altså regeringen det var så den daværende regering kan man sige men jo med støtte fra dansk

var jo enige om at fastlægge et bevillingsniveau fra den fælles myndighedsindsats på ni og halvfjerds million kroner i to tusind og sytten og halvfjerds

vi har således senest med finansloven for to tusind og sytten valgt at fastholde en bevilling til den fælles myndighedsindsats

det er klart at vi også skal følge området tæt også i forhold til kommende prioriteringer på nye finanslove med disse ord håber jeg det står klart at regeringen er meget optaget af at prioritere en fortsat indsats for at sikre ordnede forhold med afsæt i den fælles myndighedsindsats vi skal opretholde en målrettet kontrol i de brancher hvor der erfaringsmæssigt er størst problemer med regelefterlevelsen og sikringen af ordnede forhold og vi har også behov for hele tiden at diskutere med hinanden ikke mindst hvordan vores indsats virker og selvfølgelig også tage en dialog om om der kan være

det har regeringen allerede bebudet at der vil komme yderligere tiltag blandt andet på baggrund af nogle af de eksempler

set inden for de seneste måneder ikke mindst i forhold til

den her forespørgsel jeg synes det er er helt rigtigt set at forespørgerne ønsker at lave en status og på den måde også få en opdateret diskussion blandt andet jo

på baggrund af den tekniske gennemgang men jo også for at folketingets partier kan gøre status over

tænker måske ikke over det til daglig men de lønninger og

arbejdsforhold vi kender i danmark er langtfra en selvfølge i de fleste andre europæiske lande i tyskland betragtede fagbevægelsen det som et kæmpe fremskridt at det for få år siden lykkedes at få en mindsteløn på otte euro altså fem og tres kroner i timen det fortæller noget om hvad der kan ske på meget få år

i england kalder man det the working poor men uanset betegnelsen

fortæller det noget om et arbejdsmarked som ikke burde høre det her århundrede til i danmark kan man være fattig men så har man ikke et arbejde hvis man er i arbejde

man ikke fattig beskæftigelse og fattigdom hænger simpelt

skal det selvfølgelig fortsætte med at være og det er folketingets opgave at

det er derfor at de årlige bevillinger til bekæmpelse af social dumping på finansloven er så afgørende og så vigtige i dagens debat kan

vende blikket fem år bagud og konstatere at det mildest talt ikke er alle udenlandske virksomheder og ansatte i danmark som har noget ønske om at følge dansk lovgivning det gælder blandt andet inden for rengøring transport byggeri landbrug og restaurationsbranchen omfanget af restancer til skat er

og hvis ellers de penge kunne kradses ind ville udgifterne til myndighedernes indsats blive betalt mange mange gange tilbage men vi bør også bruge dagen til at vende blikket fremad og bruge tid på at diskutere de aktuelle udfordringer og hvilke konkrete politiske skridt vi bør samles om for at tage de næste skridt i forsvaret for danske løn

har blandt andet påpeget at indsatsen mod virksomheder der bevidst hyrer firmaer som benytter sig af illegal arbejdskraft bør skærpes vi er indstillet på at diskutere et kædeansvar for overtrædelse af udlændingeloven på det her område ligesom vi mener at det generelle bødeniveau for ansættelse af illegal arbejdskraft er for lavt vi har blandt andet konstateret at straffene kan blive markant større i tyskland vi er desuden opmærksomme på at

stigende antal mennesker på det danske arbejdsmarked ikke ansættes men udstyres med

eget cvr nummer og dermed omgår lovgivningen om feriepenge arbejdsmiljøbestemmelser og skatteregler

de er et alvorligt problem og de burde få os her i folketinget til at give myndighederne nogle bedre muligheder for at fastslå hvorvidt folk er ansatte eller selvstændige på på den tekniske gennemgang vi havde

ministeren refererede til kom det også frem at arbejdstilsynet og skat ikke

den samme vurdering af hvornår

inden for transportbranchen er der også

tiltag der kunne sikre bedre forhold i en meget udsat branche nogle af dem har været diskuteret tidligere i dag og det vigtigste af alt er at

genoprette den retstilstand der var før

det nu ikke mere er den mest repræsentative kollektive overenskomst der skal gælde når man har godskørsel i danmark inden for landbruget mener vi

være særlig opmærksom på den praktikantordning som har fungeret i en række år med blandt andet ukrainske landbrugspraktikanter i danmark selv om vi strammede gevaldigt op over for misbrug af den her ordning for få år siden hører vi stadig om meget svindel på det her område

sommerferien vi mener også det er gavnligt at myndighederne kan pålægge enkelte virksomheder ekstra kontrolforanstaltninger i dag kan skat for eksempel pålægge restauratører at føre logbog over de ansatte og det fungerer udmærket kan læse i afrapporteringerne vi vil også foreslå at myndighederne skal kunne pålægge enkelte virksomheder at udlevere ansættelsesbeviser fra første dag så vi undgår de her situationer hvor de søreme altid

vi kan også konstatere at arbejdsmarkedets parter bruger ret mange penge på tolkning både mundtligt og skriftligt og når vi nu har vedtaget i danmark at tvister om løn og arbejdsforhold afgøres gennem det arbejdsretlige system

at det skal være de organiserede lønmodtagere der gennem deres kontingent betaler for at anklageskrifter og andre retsdokumenter

oversættes til alverdens sprog her burde det efter vores

sikre at udgifterne i arbejdsretten bliver betalt

ikke glemme de muligheder den offentlige sektor har for at påvirke markedet i en positiv retning gennem indkøbs og licitationspolitikken det er kun rimeligt at de virksomheder der leverer ydelser eller bygger for det offentlige følger de danske løn og arbejdsforhold her har der nok været lidt for meget snak og lidt for lidt handling lidt for mange vedtagelser og lidt for lidt opfølgning og lidt for få sanktioner det tror jeg også vi skal se lidt nærmere på hvordan vi

håndhæves meget kontant over for udenlandske virksomheder så er

er den absolut vigtigste opgave for os her i folketinget at sikre

mindst det niveau der var afsat i to tusind og femten

med den fri bevægelighed som giver sig udslag i at der kommer arbejdskraft til landet

jeg er jo helt enig i mange af de forslag og de ting som herre mattias tesfaye remsede op som et godt værn og middel mod det her men jeg mangler feks

som et af de mere effektive midler til at imødegå

og udnytter tjenesteydelsernes frie bevægelighed men også udenlandske lønmodtagere der er her og udnytter arbejdskraftens frie bevægelighed det må vi så forsøge at få håndteret med hensyn til kædeansvar vil

sondre mellem et kædeansvar

om noget af det skal være omfattet af kædeansvar vi har jo allerede nu

man med lidt kreativitet godt kan kalde et kædeansvar og nu står jeg også her og foreslår at

ud fra at herre mattias tesfaye også er opmærksom på

der har lanceret mindst fire forskellige

domme som jo indskrænker strejkeretten og derfor indskrænker fagbevægelsens muligheder for i virkeligheden

i folketinget enige om at det skal implementeres i danmark for det første skal direktivet se ud på en måde hvor det ikke griber ind i den danske arbejdsmarkedsmodel

danmark foregår lovligt og på ordnede vilkår dette skal ske i samklang med den danske aftalemodel hvor arbejdsmarkedets parter fastlægger og regulerer løn og arbejdsvilkår via kollektive overenskomster myndighederne har ansvaret for at sikre at lovgivningen overholdes folketinget konstaterer med tilfredshed at indsatsen for at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet prioriteres og at der fremadrettet vil blive en skærpet indsats mod illegal udenlandsk arbejdskraft herunder afsøge mulighed for yderligere stramninger folketinget pålægger derfor regeringen fortsat at arbejde for at opretholde indsatsen herunder skærpe indsatsen mod illegal udenlandsk arbejdskraft dette skal blandt andet ske med afsæt i en forstærket myndighedsindsats mellem arbejdstilsynet skat

i sådanne undtagelsesvise situationer være okay midlertidigt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft ja naturligvis men som det har udviklet sig er den udenlandske arbejdskraft efterhånden en stående arbejdsstyrke som permanent presser danske arbejdere den fri bevægelighed og adgangen til et dansk velfærdssystem gør helt klart danmark attraktivt for enhver eu borger som gerne vil arbejde hårdt og tjene hvad der i hjemlandet kan være en mindre formue stort arbejdsudbud og lønpres er muligvis i arbejdsgivernes interesse men det er ikke i den

mere almindelige danske arbejders interesse samlet set har en europæisk drøm om et frit arbejdsmarked udviklet sig til et mareridt for mange ufaglærte danskere og håndværkere det er givetvis lovligt i mange tilfælde forhåbentlig i de fleste tilfælde men det er en ringe trøst for herre jensen der må se sit job

til herre stanislaw dagens tekst omhandler så

er klar over at der er en lovlig del af social dumping

jeg ser frem til at hele spørgsmålet om social dumping skråstreg løndumping lovlig eller ulovlig bliver et tema som vi meget bredt her i folketinget fremover vil tage meget mere alvorligt for det er jo tankevækkende at problemet med tilvandret arbejdskraft som ikke overholder danske løn og arbejdsvilkår synes at være stigende og jeg håber at det vækker til eftertanke at vi med arbejdskraftens fri bevægelighed har skabt en situation hvor vi er nødt til at sætte hårdt ind med myndighedskontrol for at opretholde tålelige tilstande og det er så det vi taler om her i dag afslutningsvis

og velfungerende danske model imod social dumping det er nemlig helt afgørende at alle i danmark

set også rette en tak til beskæftigelsesministerens synes jeg grundige gennemgang af den fælles myndighedsindsats arbejdsmarkedet står over for den fjerde industrielle revolution og derfor er det helt naturligt at vi i dag drøfter hvordan den danske model skal overleve i en globaliseret og ikke mindst digitaliseret verden for det der er nødvendigt i dag kan være mindre brugbart i morgen i venstre ønsker vi at stille danmark eller danske virksomheder bedst muligt i den globale konkurrence det gør vi

selv om danske virksomheder

bliver deres konkurrenceevne skabt lokalt og nationalt jeg tror på at vejen blandt andet skal gå via ansvar og fri bevægelighed for danmark er et lille land og hvis vi skal sikre os at danske virksomheder ser en fremtid herhjemme er det nødvendigt at vi skaber de bedste rammer for at producere og afsætte varer lige nu står dansk erhvervsliv over for en enorm udfordring det økonomiske opsving har skabt en situation hvor der er mangel på højtkvalificeret arbejdskraft men finansministeriets analyse af udlændinges nettobidrag viser med al tydelighed at vi ikke skal frygte den arbejdskraft der kommer til

gavner entydigt de offentlige finanser vi må ikke fornægte den fri bevægelighed og det indre marked

ud af at være med og næsten sekshundredetusind danske job er direkte afhængige af det indre marked derfor er det helt essentielt at vi fortsat prioriterer den fri bevægelighed i samme åndedrag er det også vigtigt for mig at understrege at vi kun bør åbne døren for personer som kan og vil danmark fleksibilitet og effektivitet er indbegrebet af den danske model og hvis vi også i fremtiden skal være konkurrencedygtige er det helt essentielt at

vi bevarer den omstillingsparathed som den danske arbejdsmarkedsmodel sikrer os venstre vil bekæmpe social dumping

heldigvis viser en analyse fra 3f at tre ud af fire udlændinge er dækket af en overenskomst det er ansvarligt jeg ved godt at der er partier der mener at kædeansvar

er løsningen på det her problem

en unødvendig skævvridning af konkurrencens grundpræmis kædeansvar vil skabe monopollignende tilstande over for især små og mellemstore entreprenører det mener jeg faktisk er helt urimeligt vi skal bekæmpe social dumping og vi skal gøre det ved at sikre ordnede forhold sådan som vi blandt andet gør det med arbejdsmarkedets fond for udstationerede kædeansvar vil ifølge dansk byggeri undergrave den danske model fordi det rykker ansvaret for myndigheder over på hovedentreprenørernes skrivebord og det gør det uden at give dem myndigheden venstre ser derfor ikke kædeansvar som en løsning det er nemlig et decideret opgør med den danske model hvis vi fra politisk side blander os i overenskomstmæssige

at slå hul på den danske arbejdsmarkedsmodel

det glæder mig at den nuværende regering og dansk folkeparti

gode arbejde imod illegal arbejdskraft

skærpede og effektiviserede kontrolbesøg i de risikofyldte brancher for at vi kan se at det virker

er overbevist om at den tværfaglige vidensdeling og samarbejdet om

skat har for eksempel

betydeligt merprovenu i perioden mellem to tusind og femten og seksten

at vi i to tusind og sytten og atten kommer til at prioritere en styrket og fokuseret indsats det er vores politiske ansvar at give vores myndigheder de bedst mulige kort på hånden i kampen mod unfair konkurrence og af samme grund har vi sikret midler til skærpet tilsyn med infrastrukturprojekter kontrol med ulovlig cabotagekørsel og i indsatsen mod illegal arbejdskraft har vi blandt andet afsat penge til en styrkelse af rut registeret

ordføreren så at derfor glædede man sig over i venstre

udenlandske lønmodtagere faktisk var overenskomstdækket så slutter jeg jo at ansvarlig bekæmpelse af social dumping betyder at man

betyder det så også at vi for fremtiden kan forvente at venstre vil bakke op når fagbevægelsen tager kampskridt i form af blokader eller strejker til fordel for

at overenskomstdække udenlandske virksomheder som ikke

det er en fleksibel at det er en solid ordning vi har i danmark

sikrer ordentlige løn og arbejdsvilkår

vi skal passe utrolig meget på med fra politisk side at engagere os

at myndighedsindsatsen skal forstærkes

i forhold til det niveau ministeren var inde på

betyder det at der kommer flere penge og at vi derfor hæver niveauet hvis jeg skal forstå udtrykket forstærket myndighedsindsats

holde fast i den rigtige vej vi er gået ned ad med

en god og koordineret indsats imellem de fælles myndigheder og

er en god fælles myndighedsindsats og

så langt så godt så slipper vi for at der ligesom går partipolitik i hvorvidt vi skal bekæmpe kriminalitet i arbejdslivet

diskussionen så om hvordan vi sørger for at de bevillinger der er afsat

ikke hvert eneste efterår skal indgå som en del af en finanslovsforhandling

ligesom alle mulige andre mennesker der er ansat i myndighederne og arbejder med at håndhæve den danske lovgivning at bevillingerne ikke hele tiden er i risiko for at løbe ud

på den finanslov der fungerer altså for to tusind og sytten at lige så snart vi

er mit spørgsmål er

de her midler permanente og dermed sende det signal både til arbejdsmarkedet og til de mennesker der er ansat hos myndighederne at det er noget folketinget står bredt bag

forlænger vi hele tiden bevillingerne en år med brædder det er jo det som regeringen har gjort

de sidste to finanslove og hvis vi skal være ærlige fra

med enhedslisten vores støtteparti da vi havde regeringsmagten der hvor jeg synes

få gjort det her permanent og få det indarbejdet som en fast del af finansloven

vi ikke er til finanslovsforhandling men det er dog et politisk standpunkt fra venstres

frem jeg noterer mig i dag at der

blandt andet af ministeren er redegjort for en politisk ambition en politisk vilje og en dedikation til at bekæmpe ulovlig social dumping på samme måde har jeg selv understreget glæden over at vi har kunnet fastholde bevillinger som har

jeg vil gerne gentage min pointe fra

tages i forbindelse med en finanslovsdebat og ikke i forbindelse med den her helt centrale og vigtige

er en indsats der betaler sig ministeren har allerede nævnt det alene skats indsats indbragte statskassen to hundrede og halvfems million kroner i to tusind og seksten

tale om en ren pengemaskine kan man næsten sige og arbejdstilsynets indsats som ministeren også omtalte har jo altså ført til de her ganske ganske mange

der er foretaget det der hedder reaktioner i tre tusind tre hundrede og otte og fyrre tilfælde og tre fjerdedele af disse har drejet sig om overtrædelser alvorlige overtrædelser som har medført forbud eller strakspåbud hvor arbejdet

problemet er at det efter regeringsskiftet i to tusind og elleve er gået den forkerte vej med bevillingerne 3f har således beregnet at

at en indsats som i den grad virker er er udsat for besparelser og er sådan en som man skruer op eller ned for fra finanslov til finanslov der er brug for som også

en permanent indsats med med faste bevillinger på finansloven

bruge lejligheden til ligesom at slå på tromme for at

vigtigt at man har et redskab som som kædeansvar

diskussion om om vi skal gøre det

fra lovgivningsmæssig side der er en frygt for at så blander vi os i den danske model og så videre det er jeg slet slet ikke enig i vi kan sagtens vedtage et kædeansvar uden at vi af den grund blander os i i overenskomster eller i overenskomstindgåelse og så skal vi

som indskrænker strejkeretten og dermed fagbevægelsens mulighed for at gøre noget ved det her problem

det er en svøbe for de arbejdere som presses på lønnen det er en svøbe for

udgør en fare for liv og helbred og også noget af det der fremgår af rapporten

og det er også en svøbe for vores samfund for

fælleskassen der jo snydes

indtægter i form af skat og moms for eksempel

også en svøbe for de arbejdsgivere som udsættes for unfair konkurrence de arbejdsgivere som har orden i tingene og forsøger at opretholde en anstændig forretning i forhold

enhedslistens side har vi aldrig lagt skjul på og lægger fortsat ikke skjul på at vi finder at det er eu der i høj grad i den her forbindelse er problemet det er det indre marked med fri bevægelighed af arbejdskraft som skaber problemet og vi synes jo langt hen ad vejen er blevet til fri bevægelighed for løntrykkere og unfair konkurrence

og derfor skal vi være udstyret med nogle redskaber fagbevægelsen skal være udstyret med

som gør at man effektivt kan bekæmpe social dumping

kontrakt med en arbejdsplads hvis man skal komme her og arbejde

en kontrakt der garanterer at der arbejdes til overenskomstmæssige vilkår og som er kontrolleret af arbejdsmarkedets parter så skulle vi mene

der har jo forud for

hele folketinget står bag undtagen enhedslisten det er ligesom i gamle

særlig konkret der tales ganske vist om at opretholde indsatsen og der

tales om en forstærket myndighedsindsats men sammenlignet med hvad

inde på i ordførertalen her opretholder man indsatsen på det nuværende og efter vores mening utilstrækkelige niveau eller forstærker man indsatsen i forhold til at den jo

løber ud om et par år

der står faktisk ikke noget i

en permanentgørelse af indsatsen

med forespørgselsdebatten her den vedtagelse som skulle komme ud

enhedslisten havde naturligvis håbet at vi i forlængelse af den her debat kunne manifestere et markant krav

med det som vi selv tidligere aftalte med den daværende s ledede regering og derfor har vi også

et forslag til vedtagelse som vi selv vil fremsætte og det vil jeg læse op

folketinget konstaterer at den fælles myndighedsindsats mod social dumping nu har fungeret i fem år folketinget konstaterer dog samtidig at bevillingerne til bekæmpelse af social dumping desværre er faldet siden to tusind og femten dette er sket selv om der ikke har været mindre behov for at sikre at udenlandske virksomheder og lønmodtagere overholder dansk lovgivning folketinget pålægger derfor regeringen at gøre indsatsen mod social dumping permanent på mindst to tusind og femten niveau og at besparelserne på området

at lovgivningen overholdes social dumping er et

vi har allerede diskuteret det en gang i dag i en time eller halvanden og det er ikke et emne som forsvinder så jeg vil tro at vi også snakker om det her om fem år

dilemmaerne er tydelige for enhver vi har den danske model på den ene side som vi synes rigtig godt om

er det også indlysende at den danske model ikke kan levere alt det råstof der skal til

og det giver naturligvis nogle dilemmaer på den samme vis kan man sige at eu som på mange måder

institution der sikrer den fri bevægelighed og dermed også er årsagen til nogle

vi i hvert fald er af den opfattelse at den fri bevægelighed af arbejdskraft og kapital er en af de helt afgørende forudsætninger for vores velstand og rigdom her i landet mener vi også at

måtte være og jeg tror faktisk

tidligere i dag at det er i eu regi mange af de her løsninger skal findes især inden for transportområdet

er det jo ret evident at de problemstillinger vi diskuterer

grænseoverskridende og så må det også handler om at vi får nogle fælles definitioner og en fælles opfattelse af hvad det er for nogle størrelser vi skal håndtere

opmærksomme på at vi ikke kan undvære

udenlandsk arbejdskraft det er nogle gange sådan at man får en fornemmelse af at det er rigtig skidt

til danmark og og arbejde det er det der også er en del af dilemmaet når vi har et stort marked og man kommer med vidt forskellige vilkår

at den omstændighed at vi digitaliserer vores samfund mere og mere vil være en hjælp i løsningen af de problemer som vi ser vi får trods alt mere

har redegjort for de indsatser der er foretaget

har været og jeg synes faktisk det er rigtig mange ting vi får for halvfjerds til firs million kr eller hvor

man tænker på at det er i tusindtal af indgreb

og det fremgår også tydeligt af

det er ikke altid antallet af kroner det kommer an på det handler også om hvordan vi organiserer den indsats og hvordan vi udnytter teknologien så vi kan faktisk godt forbedre indsatsen uden at vi nødvendigvis skal hive flere kroner

at social dumping blot er et andet ord

er det sådan at liberal alliance nu har forladt det standpunkt og

under fanerne for et organiseret og ordentligt arbejdsmarked bygget på overenskomster mellem fagbevægelse og arbejdsgivere

jeg vil ikke sætte lighedstegn mellem social dumping og

det fremgår også af at vi er med i den her

altså bakker op om det her organiserede

en overenskomst var en privat aftale og som sådan måske ikke af så stor betydning eller hvordan og hvorledes det nu skulle forstås nu skal

herre villum christensen enig i at

i velfærdssamfundet og udviklingen af velfærdssamfundet

der kan være mange med der kan være få med men men det at have et velorganiseret velfærdssamfund tror jeg betinger at man

erstattet af en udenlandsk arbejdsstyrke jeg husker at ordføreren

under vores transportdiskussion tidligere ikke rigtig så noget problem i det men

opgaven hvis folk er kvalificerede

gerne ansætte dem de har lyst til og jeg er sikker på

så ville man jo ikke gå til udenlandske rekrutteringsbureauer arbejdsgiverne skal have ret til og mulighed for at ansætte det personale

parter finder frem til og så myndighederne der i den grad bør støtte op og sikre at

bliver fulgt og at der ikke svindles

der er rigtig grelle eksempler på social dumping er det ofte tilfældet at der i bund og grund er tale om gemen kriminalitet og svindel svindel og derfor er

vi svigter vores del af ansvaret sker der det at det at bryde loven bliver et konkurrenceparameter et elendigt arbejdsmiljø bliver et konkurrenceparameter og så videre

vi med mellemrum får taget den her debat i folketinget jeg er glad for at der er bred enighed om at indsatsen skal prioriteres

der fremadrettet vil være skærpet opmærksomhed på det her område for at sikre at skat arbejdstilsynet og politiet i danmark har de rette forhold til at

vil også gerne have en permanent bevilling

den socialdemokratiske

sine ansatte og hurtige ansættelseskontrakter

at der har været udtrykt så stor

ingen der betvivler enhedslistens kraftfulde modstand mod social dumping

til danskerne om at det her finder vi os ikke i og vil bekæmpe det kraftfuldt hvis der skulle være nogen der lytter med der sysler med tanker om

lave aktiviteter der fører til social dumping

nogle partier ellers nogle gange kan få det til at

det siger ligesom sig selv derfor er at have været en del af den regering

på indsatsen det gjorde vi blandt andet i to tusind og tolv og ved aftalen

politi skat og arbejdstilsynet

myndighedsindsats og skrappere kontrol det er glædeligt at regeringen nu her i dag ved sin

fælles fodslag på mange punkter

i debatten i dag

skal gøre meget mere for at tale eu op

mindske social dumping vi skal se eu

muligheden ikke begrænsningen

engagerer sig i det vigtige arbejde

eus skyld at der er nogle lande der har

danmark med dertil hørende lavere lønninger og så videre det er der en række andre årsager til og det kan vi debattere en anden dag

endnu længere vi er allerede nået et stykke vej

den tidligere regering med radikal deltagelse iværksatte

der er lagt frem af størstedelen af partierne og

lande som bulgarien og rumænien og

fra et helt andet niveau

forhold som bydes befolkningerne rundtomkring eu har jo en klar klar liberalistisk økonomisk

ja det er jo nærmest grundlovsfæstet at man skal føre en meget liberalistisk økonomisk politik og jeg synes da nok at man

egentlig gerne ville en anden vej end eu normalt vil

glædeligt hvis vi bare har bevæget os en lille smule i retning

i større omfang håber er at

så videre så ser muligheder fremadrettet

lande i fællesskab kan styrke myndighedsindsatsen sammen og ikke bare

grad har præget den enighed der har været i debatten i

når herre kristian hegaard snakker om at

jo netop er eu domstolen som jo hen over årene

forskellige medlemslande i ikke mindre end fire retssager hvor man har indskrænket fagbevægelsens muligheder for at bekæmpe social dumping

samarbejde i de fælleseuropæiske muligheder der er for både løsninger

fridage på at tænke lidt mere over de løsninger og muligheder der er i det fælleseuropæiske samarbejde og ikke ser snævert

tillid til at de værktøjer der kommer rent faktisk er brugbare

er sagen ikke netop sådan at nogle af de regler

fordi vi er på et andet niveau og anerkender ordføreren ikke at der vil være danskere som bliver udkonkurreret fuldt lovligt og som kan gå ned og hæve og hæve deres dagpenge mens de kan se at deres job forsvinder til

en globaliseret verden byder på at man

forhold der skaber konkurrence forskellige lande

men jeg må dog bare stadig væk appellere til at ordføreren ser at det for en ganske almindelig dansk arbejder en ganske almindelig dansk murer faktisk er et problem at man bliver udkonkurreret fra sit fag fuldt lovligt

bare i europa men globalt hvor der er

skarpe vi er kloge så det er det udviklingen

byder i et globaliseret samfund og det kan vi ikke forhindre det kan vi kun møde

og moms og i øvrigt respektere fagforeningerne

ikke have at det danske arbejdsmarked kommer på udsalg hurtig profit har jo vist sig meget hurtigt at kunne skabe en kreativitet

hvordan man undergraver organiserede arbejdsforhold så pibler det frem med dårlige ideer som ukrudt i en forårsvarm have

er så vigtigt at både fagforeninger og politikere er udstyret

i alle mulige former den ene dag er det østarbejdere i byggeriet den næste er det filippinske chauffører på de europæiske landeveje det er uber den tredje dag det er habil og debil den fjerde og nu har vi noget der hedder og det må være med et strøg af selvironi happy helper som på nettet holder auktion over arbejde

i løn og det hele foregår på nettet til melodien limbodansen how low can you go det er rigtig fint med platformsøkonomi men det er aldrig fint med en plat form for økonomi unfair og ulige konkurrence ødelægger gode danske firmaer og stjæler arbejdet fra de danske lønarbejdere heldigvis er det danske arbejdsmarked robust vi har stærke organisationer og vi har et stærkt samarbejde mellem organisationerne på arbejdsmarkedet

der er to ting der skal være til stede hvis vi skal gøre en virkelig indsats mod social dumping den ene er at vi skal have stærke faglige organisationer

at vi skal have et politisk flertal der er villig til at holde hånden under arbejdsmarkedet at styrke det som vi kalder den danske model er at styrke det bedste i det danmark som vi holder så meget af for vi kombinerer nemlig tryghed med dynamik

slår igennem på flere måder

og det vil derimod skabe en ny arbejdende underklasse og trække et spor af utryghed efter sig lige her

man vel kan sige er særlig påvirkelige over for de omskiftelige vind og vejrforhold på arbejdsmarkedet det er byggeriet det er landbruget det er hotel og restauration men på længere sigt trækkes tæppet væk under velfærdssamfundet og så rammer det alle også gymnasielæreren også kommunefuldmægtigen men vi skal skærme arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet mod social dumping og så må vi samtidig tage stilling til at vi skal støtte det organiserede det regulerede og det civiliserede arbejdsmarked man kan ikke på samme tid påstå at man vil kampen mod social dumping og ikke samtidig støtte fagbevægelsen

tårnet det er flot og taget det er rigtig flot

også bygget af tømrere

have fundamentet det giver jo ingen mening derfor må vi sammen i kampen mod social dumping også sige fra over for private forsikringer og forretninger der påstår at de er fagforeninger de er nemlig ikke andet end free riders det er ikke andet end tomme kalorier som de har på kontorerne i det såkaldt faglige hus i krifa eller hos frie funktionærer de graver tværtimod faldgrupper

at genkende hvis i kommer forbi sådan en tandemcykel

med benene oppe men alligevel bliver trukket igennem byen

i være sikre på at det et medlem af en af de gule foreninger fordi de er vant til at lade sig transportere rundt mens de organiserede lønarbejdere træder i pedalerne

de gule foreninger holder døren pænt og gør honnør når social dumping masser sig på men vi kan styrke det robuste og organiserede arbejdsmarked

det mere attraktivt at være medlem af en rigtig fagforening vi burde gøre det muligt at kunne trække en større del af kontingentet fra i skat og til gengæld

ikke er nogen grund til overhovedet at kontingentet til de her gule discountforeninger

herunder kampen mod social dumping og derfor skal de selvfølgelig heller ikke nyde nogen som helst samfundsmæssige fordele gode gamle danske ordsprog kan bruges i

de gule discountforretninger

have hænderne ned i skatteborgernes lommer og støtte skattemæssigt må man sige at hvis man ikke vil løfte noget

gælder ordsproget ingen arme ingen kager for sf er kampen mod social dumping en hjertesag det er kampen om selve det som har gjort danmark til det velfærdssamfund

de røde partier eller de såkaldte blå partier det fremgår også klart af det regeringsgrundlag som

det konservative folkeparti liberal alliance og venstre

at man ønsker at bekæmpe social dumping vi skal sikre et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked hvor både danske og udenlandske

virksomheder overholder dansk lovgivning

udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdere har lyst til at komme til danmark og slå sig

så konkurrencen foregår lige vilkår samtidig med at vi alle sammen skal huske på at danmark ikke er en lille isoleret ø uden konkurrenter konkurrence er sundt også for danske virksomheder og kan vi ikke tiltrække udenlandsk arbejdskraft og virksomheder

er det hele danmark der taber i sidste ende

af rut som viser at det er

og kontrollere virksomheder når de er registreret

det er positivt og derfor skal vi fastholde og udvikle rut som et omdrejningspunkt i både myndighedernes og arbejdsmarkedets parters arbejde med

at sikre ordnede vilkår det er ikke nogen hemmelighed at det konservative folkeparti er et lov og orden parti derfor mener vi også at der skal slås hårdt ned på illegalt arbejde

over flere ministeriers ministeriers ansvarsområder og derfor er vi også positive over for

at samarbejdet mellem udlændinge og integrationsministeriet justitsministeriet skatteministeriet og beskæftigelsesministeriet fungere for at løse den opgave vi glæder os derfor også til at høre

er blevet nedsat om erfaringerne

de hidtidige indsatser om mulighederne for yderligere tiltag så vi sammen kan komme illegalt arbejde til livs det hører ingen steder hjemme i et retssamfund og det undergraver vores arbejdsmarked og vores velfærdsmodel det konservative folkeparti er positiv over for resultaterne af indsatsen som

er indstillet på fortsat at prioritere indsatsen hvilket også fremgår af bevillingsniveauet for den fælles myndighedsindsats og ser derfor også frem til det videre arbejde på området vi kan derfor naturligvis tilslutte os den vedtagelsestekst som

dumping og myndighedsindsatsen jeg startede

at kvittere for at et bredt flertal i folketinget på tværs af skiftende regeringer

at man kan tage patent på hele spørgsmålet om fair konkurrence det er jeg jo hundrede procent enig i der er jo ikke nogen der synes at det at folk arbejder under slavelignende

lodret imod og det er der et bredt flertal der er så har debatten jo også kredset meget om hvad man skal gøre fremover og

set godt derfor

jeg mig sådan set også over at der

i løbet af efteråret forventer at fremlægge yderligere initiativer

at straffe og gå målrettet efter dem der for eksempel benytter illegal arbejdskraft dem der udnytter illegal arbejdskraft

for mig at se helt afgørende der er ikke nogen tvivl om at der

det samarbejde der har været mellem arbejdstilsynet skat og politiet det tror jeg

talerstolen under den tekniske gennemgang der var her

ikke nogen tvivl om at selv om arbejdet er blevet bedre og det er blevet mere strømlinet

skal vi også lære af de ting som de sidste år har vist måske kunne blive endnu bedre så så der vil jeg også sige at jeg tror

det vil jeg så også vende tilbage til senere når jeg får mulighed for

præsentere regeringens tanker men men jeg synes

set der er grund til at kvittere for en meget fin og nuanceret debat

det er klart at der også

vedtagelse det tror jeg man skal lægge skjul på

vidt omkring i forhold til det her tema det er jo altid godt at opleve men

men men så må man spørge hvad er der sket siden to tusind og tolv to tusind og fjorten

den her myndighedsindsats jo blev sat på skinner af den tidligere socialdemokratisk ledede regering og støttet af blandt andet

dengang var der jo ikke opbakning til det fra blandt andet

forholdene

så uacceptable rundtomkring hvor vi oplever social dumping at at det kan man simpelt

rost radikale venstre så bagefter skal stå til spanking for det jeg vil slet ikke lægge skjul på at at spørgsmålet

bekæmpelse af illegal arbejdskraft

tema som man skal have absolut opmærksomhed om hvis man så også går ind for et frit marked skal det jo altså også være et marked der fungerer og

ikke nytte noget at der er nogle der ligesom spiller efter nogle andre regler det var vel det som herre karsten hønge faktisk meget malerisk fik beskrevet om eksemplet så lige var et som jeg synes var fornuftigt skal jeg

men der er jo også tale om ganske almindelig arbejdskraft som

rundtomkring og det som egentlig ikke er her illegalt

er jo i høj grad det som myndighedsindsatsen har afsløret

som overhovedet muligt intet er jo mere forkert

og talt om arbejdsmiljø sent som i går bare for at nævne et af de områder som bekymrer mig stærkt det

at vi kan se at nogle af de udenlandske virksomheder der opererer i danmark har

det er jo det danske sundhedsvæsen og også det danske samfund som potentielt har nogle udfordringer hvis folk kommer alvorligt til skade for slet ikke er tale om om dem der så har

skal investere i det hvis andre bare om jeg så må sige

set en en reel bekymring som som jeg tillod mig at sige at jeg tror at vi godt kan være enige om

derfor det er meget trist at enhedslisten ikke

kan jeg jo se at der er afsat penge i to tusind og sytten det er vi glade for også i atten dog lidt mindre men så begynder det allerede at svinde

synes jeg da det er relevant at spørge om den skal fortsætte ud over to tusind og nitten altså om det danske arbejdsmarked kan forvente at et bredt flertal i folketinget er enige i at at de myndigheder der arbejder med de her spørgsmål

at der ikke skal skabes en unødvendig uenighed når vi

fortsat at arbejde for at opretholde indsatsen herunder skærpe indsatsen mod illegal udenlandsk

mattias tesfaye kom til at indrømme noget meget fornuftigt nemlig kritikken af den gamle røde regering om at man

med brædder altså at man ikke

lavet en fast årlig bevilling

den her indsats skal se ud fremover

den her debat hvis jeg mente at der ikke var et problem

dybest set enige det er sådan jeg hører det vi erkender alle sammen at vi har et problem med social dumping og vi er enige om at fremadrettet skal der stadig væk ske noget jeg hører faktisk hører faktisk ministeren spille lidt med musklerne

så det er glædeligt jeg er optimistisk

jeg er optimistisk men det er jeg rent faktisk jeg er måske ikke helt

synes alligevel at at der er grund til glæde i dag ikke mindst fordi

vi står i et hus og kan se at der er hul i taget og vi er meget forskellige alle sammen

vi kom vidt omkring der var gule fagforeninger der var cykelbude der var spanking og der var eus rolle i alt det her men alligevel synes jeg faktisk at jeg ser at vi samles om at konstatere at

jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen